forslag til vedtagelse der foreligger et forslag der stemmes om forslag til vedtagelse nummer v to og fyrre af christian langballe lars aslan rasmussen

rasmus jarlov og der kan stemmes

afstemningen er slut

fem og firs ændringsforslaget er forkastet ønskes afstemning om ændringsforslag nummer seks tiltrådt af udvalget det er vedtaget der stemmes om ændringsforslag nummer otte af et mindretal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

udmønter aftalen om styrket indsats med videre i den finansielle sektor en aftale der

at styrke den strafferetlige indsats mod hvidvask det er et forslag

vi har set om hvidvask

udskilles fra den nuværende hæleribestemmelse til at at udgøre en selvstændig bestemmelse om hvidvask samtidig

hvidvask af særlig grov beskaffenhed hæves fra seks år til otte år

samfund når griske pengemænd kan omgå vores fælles spilleregler

og det kan det heller ikke når det handler om hvidvask det afgørende er altså også risikoen for at blive opdaget

vigtigt at aftalen fra juni mellem partierne også følges op af indsatsen i skat og i politiet

udmønter en aftale der blev indgået i sommeren og sytten mellem regeringen socialdemokratiet de radikale sf og dansk folkeparti

i den finansielle sektor det vil man så gøre

på den måde at man udskiller en selvstændig bestemmelse for hvidvask fra hæleribestemmelsen som i dag er meget bred

man skærper straffene i de allergroveste tilfælde og sætter strafferammen op til

det gør man så ud fra et hensyn til at

at slå langt hårdere til de alvorligste sager hvor der begås meget meget grov økonomisk kriminalitet hvor pengene er store og ofrene mange man kunne forestille sig flere forskellige scenarier i dansk folkeparti vedstår vi os selvfølgelig de aftaler som

fordi det kan være med til at sætte massivt hårdere

er det sådan at hvidvask i dag straffes under hæleribestemmelsen § to hundrede og halvfems i

justitsministeriet har fundet det hensigtsmæssigt at man udskiller hvidvask fra hæleribestemmelsen og laver en ny bestemmelse i straffeloven nemlig § to hundrede og halvfems a det bør gøre at vi alt andet lige har større fokus på ulovligheden af hvidvask og

medvirken til hvidvask strafferammen for almindelig hvidvask er derfor fortsat den samme for særlig grove overtrædelser hæver vi strafferammen

der er rune lund

er jo at styrke den strafferetlige indsats mod hvidvask og det foreslås at udskille

den øvre strafferamme for hvidvask af særlig grov beskaffenhed og den foreslås hævet fra seks til otte år år lovforslaget indgår i opfølgningen på den aftale som blev indgået i juni sidste år om en styrket indsats i den finansielle sektor og den blev så indgået mellem regeringen socialdemokratiet dansk folkeparti og det radikale venstre og socialistisk folkeparti

sige at vi fra enhedslistens side er meget kede af at vi ikke kunne blive en del af disse forhandlinger

og en hvidvaskaftale to ting som hænger meget tæt sammen

deltog enhedslisten naturligvis begge steder

de forhandlinger der var op til sommeren sidste år hvor der var en skattelyaftale der blev forhandlet i skatteministeriet og hvor

blev forhandlet i erhvervsministeriet deltog vi fra enhedslistens side kun i den del som vedrørte skatteministeriet det var vi meget utilfredse med fordi tingene hænger meget sammen og vi rejste det adskillige gange i forhandlingerne jeg kan også sige at vi støtter alle de konkrete elementer som ligger i aftalen om hvidvask som blev indgået den enogtyvende juni

jeg synes at forløbet rejser en mere principiel diskussion om forlig og rækkevidden af forlig og det ser ud til

vi snakker erhvervsområdet at de partier som var med omkring bankpakkerne hvor danske skatteborgeres penge i

deltagere i forskellige forhandlinger vedrørende den finansielle sektor som sådan

og efter enhedslistens opfattelse omhandler helt andre

i de tilfælde er det stadig kun bankpakkepartierne der bliver inviteret til forhandlinger og det er noget vi er stærkt utilfredse med i forhold til

at forligsinstitutionen den måde et forlig fungerer på

form for parallelt folketing i forhold til at sagerne så bliver løftet ud af det her ting men

det er jo klart at forligspartier skal inviteres til en udmøntning af teksten i en forligsaftale men når det drejer sig om emner som ligger uden for det er omhandlet af forliget så bør alle partier inviteres indtil det er afprøvet om der er noget at forhandle om og det var der jo så i særdeleshed i det her tilfælde

enhedslisten netop er med i den skattelyaftale som blev forhandlet og indgået den syttende maj sidste

en aftale som alle folketingets partier deltog i

synes er meget vigtig blandt andet fordi kampen mod multinationale selskaber som betaler meget lidt eller ligefrem ingenting i skat har været en mærkesag for enhedslisten igennem mange mange år

vil vi selvfølgelig stemme for det her

vi behandler her er en del af en aftale om en styrket indsats mod hvidvask i den finansielle sektor som regeringen indgik med socialdemokratiet dansk folkeparti radikale venstre og sf i juni

herre rune lunds bemærkninger

bare sige at når når man nu som enhedslisten ikke kunne komme med i aftalen

jo godt at man kan komme her og tilkendegive sin positive holdning

også positive over for at man med det her lovforslag indsætter en selvstændig hvidvaskbestemmelse i straffeloven og

den øvre strafferamme fra seks år til otte år for folk som begår meget omfattende hvidvask det er et væsentligt aspekt i hele indsatsen mod hvidvaskning at domstolene kan give nogle effektive sanktioner som er rimelige i forhold til overtrædelsernes grovhed det er vigtigt for

understrege sagernes alvor og tydeligt pointere at hvidvask er undergravende og helt og aldeles uacceptabelt det er derfor positivt at domstolene nu gives et større råderum

alternativet bakker også op om

udskille en del af hæleribestemmelsen til en selvstændig bestemmelse om hvidvask sådan at straffeloven fremover vil indeholde den her særlige bestemmelse om hvidvask den foreslåede hvidvaskbestemmelse tager sigte på hvidvask af penge

direkte udbytte af forbrydelsen for

et tyveri er penge og når udbyttet i andet end penge er blevet omsat til penge som derefter hvidvaskes

foreslås også at forhøje den øvre strafferamme for hvidvask af særlig grov beskaffenhed fra seks år til otte år

at udmåle den nødvendige hårde straf også i de allergroveste tilfælde af hvidvask

det mellemstatslige organ financial action task force

man nu har en højere strafferamme som gør at domstolene kan tage højde for

lovforslaget som bygger på en aftale vi selv har været en del af nemlig udskillelse af hvidvask til en særlig paragraf og så

af den øvre strafferamme

der er flere høringssvar der gør opmærksom på

en kendsgerning der går på tværs af rigtig mange forskellige områder nemlig at øgede strafferammer jo ikke nødvendigvis

er det her lovforslag en udmøntning af den aftale som vi var en lang række partier der indgik

hvidvask skulle have sin egen selvstændige paragraf i straffeloven og vi skærpede straffen fra seks til otte år det er jo

meget aktuelt at diskutere hvidvask vi har en aktuel sag

været diskuteret

stort beløb atten milliard kr tilsyneladende er blevet hvidvasket gennem en estisk afdeling

fuldstændig uacceptable måder blandt andet

brugt til at bestikke europæiske politikere og rigtig rigtig meget andet den sag er blevet oprullet fordi

internationale medier i et internationalt journalistkonsortium

er jo rigtig dejligt at vi har medier som tager deres ansvar alvorligt og deres gravearbejde alvorligt men ville denne her sag have rullet på samme måde hvis

det arbejde det er en diskussion vi har løbende og

både justitsministeren og hans kollega erhvervsministeren er også blevet indkaldt i et

om netop det her for det jo rigtig fint at vi får en selvstændig

paragraf i straffeloven det er fint med en strafskærpelse men

udmøntningen af en allerede indgået aftale men løbende

straffe men at vi rent faktisk får nogle af de her skandalesager udrullet

offentlige myndigheder i finanstilsynet hos bagmandspolitiet

vi støtter selvfølgelig lovforslaget det er en del af en aftale vi har indgået

en rigtig fornuftig ordførertale og jeg kan jo også forstå at vi er enige med socialistisk folkeparti men der blev talt meget om at nu skulle man også sørge for at håndhæve reglerne og det er jeg

så blev der nævnt nogle forskellige instrumenter jeg blev bare nysgerrig

socialistisk folkeparti kunne bestemme sådan helt selv og havde halvfems mandater

ressourcer nok i bagmandspolitiet i søik

et hvidvasksekretariat det er jo fint

en urimelig opgave vi som politikere sætter embedsmænd i fra finanstilsynet

foran en minister på sit ressortområde og sige

til det her område som jo kun bliver større vi kan se at

det jeg måske fiskede en lille smule efter var om man også kunne få en meget klar tilkendegivelse fra sf nu når vi diskuterer netop myndighedsindsats på et utrolig vigtigt område

dels noget politi altså noget retsområde

nu går det heldigvis den rigtige vej at der bliver ansat folk i skat og

på politiuddannelsen for at tage de eksempler de øges også så måske var det en meget god mulighed for sfs ordfører til at sige at

med det her område

at der bliver begået omfattende skattesnyd eller skatteunddragelse

og formålet var at sørge for at danske virksomheder ikke skulle misbruges i forbindelse med hvidvaskning af penge og det var et vigtigt skridt i forhold til at bekæmpe kriminaliteten

med hvidvaskning en måned efter indgik regeringen en aftale om at

dagens lovforslag udmønter to af de i alt ni punkter som aftalen indeholder og vigtigst blandt disse er er at strafferammen for hvidvaskning nu bliver hævet fra seks til otte

lyset af dette giver det naturligvis ikke mening at hvidvaskning behandles i samme bestemmelse som hæleri

brug for en forhøjet strafferamme vi sender med strafforhøjelsen et klart og tydeligt signal om at hvidvaskning ikke tolereres

kan betale sig brugen af en separat bestemmelse gør det også

forslaget formålet er jo at styrke den strafferetlige indsats mod hvidvask hvor nogle søger at skjule oprindelsen til ulovligt tjente penge der er tre elementer i forslaget for det første foreslås det at udskille en del af hæleribestemmelsen til en selvstændig straffebestemmelse om hvidvask for det andet foreslås det at den nye hvidvaskbestemmelse også skal omfatte såkaldt

først opnår et udbytte ved kriminalitet og derefter hvidvasker udbyttet for det tredje foreslås det at forhøje den øvre strafferamme for hvidvask af særlig grov beskaffenhed fra seks

otte år formålet med det er jo at sikre at domstolene har råderum

nødvendige hårde straf også i de allergroveste tilfælde af hvidvask vi har allerede haft en sag hvor et særlig groft tilfælde af hæleri der fremover vil være omfattet af den foreslåede hvidvaskbestemmelse blev straffet med seks års fængsel

indebærer lidt forskellige elementer i forbindelse med retsplejeloven som dels skal styrke samarbejdet om patenter dels skal sikre effektivitet i vores retssystem den første del af forslaget kommer på baggrund af et ønske fra erhvervslivet om en større fortrolighed mellem virksomheder og virksomheders patentrådgivere det er ordninger som man kender fra blandt andet

gode konkret indeholder forslaget en bestemmelse om at retsplejelovens regler om vidneudelukkelse for bestemte persongrupper i

hundrede og halvfjerds stykke en udvides til også at omfatte patentrådgivere som er anerkendt i henhold til reglerne om

europæiske patentkonvention lovforslaget indebærer også at der indføres en bemyndigelse

fremover skal indgives digitalt til civilstyrelsen via en digital løsning som

styrelsen vil stille til rådighed her har vi altså at gøre med et forslag som skal sikre større effektivitet både administration men jo rent faktisk også for virksomhederne som man må formode har digital adgang i forhold til det administrative

udvide adgangen for rettens præsident ved byretterne og sø og handelsretten til at bemyndige rettens kontorpersonale

at varetage visse opgaver af ekspeditionsmæssig karakter som

sø og handelsrettens saglige kompetence udvides til også

sager om lov om forretningshemmeligheder i forhold til den sidste del kan man altid diskutere hensigtsmæssigheden i rækkefølgen

set med at beslutte hvem der skal administrere loven og

man kan også sige og det har jeg vist sagt utrolig mange gange før i den her folketingssal at det er

være uenig i de mange

og derfor foreslås det at ophæve særregler om beslutningskompetencen der er gældende for retten på bornholm

retten med med en ekstra dommer og og domsmænd vi støtter forslaget

vil vi kunne optimere nytten af skriftlige og præcise patentrådgivninger allerede fra et meget tidligt tidspunkt i

innovationsprocessen og produktudviklingen den sikrer samtidig at danmark får en retstilstand

der føres ved den fælles europæiske patentdomstol

konkurrenter i landene omkring os hvor det som indeholdt i lovforslaget har været gældende i mange år og betragtet som en selvfølgelighed

mulighed for at kunne rådføre sig med danske patentrådgivere på samme betingelser som hvis

i dag vælger at benytte patentrådgivere bosat uden for

lovforslaget er

civilstyrelsen får lov til at indhente oplysninger på

fri proces skal de kende deres årsopgørelse og vide hvad deres indtægt har været i den henseende

at vi har nogle ældre mennesker i i danmark som ikke er så digitale som

vi behandler lovforslaget her der vedrører vidneudelukkelse for patentrådgivere samt obligatorisk digital selvbetjening ved ansøgning om fri proces personer der har tavshedspligt må kun afgive forklaring i retten om forhold der er omfattet af tavshedspligten hvis der gives samtykke fra den der er beskyttet af tavshedspligten det gælder i dag blandt andet for læger præster advokater med videre en patentrådgiver hvis arbejdsopgaver i vidt omfang kan være de samme som en advokats kan således i dag blive afkrævet

om blandt andet nærmere drøftelser med klienten det er særdeles uhensigtsmæssigt

i betragtning af at patentrådgiveren skal have mulighed for fortrolighed med sin klient i udlandet er patentrådgivere derfor også beskyttet af samme rettigheder som advokater har det vil sige at de er udelukket fra at vidne uden samtykke fra

indfører vi nu den samme retsstilling som

store dele af den øvrige verden fortroligheden styrkes dermed mellem patentrådgiveren og klienten

det her lovforslag fra justitsministeren består af fem meget forskellige elementer som fru trine bramsen også var inde på

koncentrere mig om de foreslåede regler om vidneudelukkelse for

da vi i enhedslisten betragter lovforslagets øvrige elementer som helt uproblematiske i bemærkningerne til lovforslaget argumenteres overbevisende for at danske virksomheder er dårligt stillet i konkurrencen med firmaer fra for eksempel usa når danske firmaers patentrådgivere er forpligtet til at udlevere oplysninger som amerikanske

firmaers patentrådgivere kan tilbageholde forbrugerrådet tænk påpeger i høringssvaret at man risikerer at komme ud på en glidebane hvis man sidestiller patentrådgivere med præster læger advokater og retsmæglere altså personer som ud fra andre hensyn end de rent kommercielle bør udelukkes fra at vidne om forhold som mennesker har betroet

dem i forventning om tavshedspligt vi har de samme betænkeligheder som forbrugerrådet tænk ved at sidestille

men er efter en afvejning nået frem til at vægtige grunde taler for at sikre at danske firmaer ikke er dårligere stillet end firmaer fra andre lande ikke mindst på baggrund af at sverige allerede i to tusind og ti sikrede sig imod at svenske firmaer blev dårligere stillet end amerikanske derfor er vi alt i alt positive over for denne del af lovforslaget mulighed for at søge fri proces er et altafgørende element for retssikkerheden i danmark for de borgere der ikke har de store formuer eller høje indkomster

nu foreslår regeringen så at ansøgninger om fri proces skal indgives digitalt som udgangspunkt jeg har noteret mig at der er lagt op til mulighed for dispensation hvis ansøgeren har et handicap eller hun eller han ikke har de store it kompetencer forbrugerrådet tænk og ældre sagen lægger i deres høringssvar vægt

på denne dispensationsmulighed

andre ordførere også har været inde på flere forskellige dele uden at ville gennemgå alle elementerne

vil jo ændre retsplejeloven det foreslår blandt andet vidneudelukkelse for patentrådgivere og obligatorisk digital selvbetjening ved ansøgning om fri proces det er de to hoveddele jeg vil koncentrere mig om her

så er der en række andre ændringer af

retsplejeloven som jeg anser for at være af mere teknisk karakter og som vi

foreslår regeringen for det første at udvide vidneudelukkelsesreglen som i dag blandt andet gælder for præster advokater og læger i retssager til fremover også at omfatte patentrådgivere som er anerkendte i henhold til reglerne i den europæiske patentkonvention

ordførere har været inde på at det amerikanske retssystem og dets retspraksis stiller danske virksomheder ringere i forbindelse med retssager om

her patentrådgivere kan risikere at skulle udtale sig om konkrete

vi kan bestemt se fornuften i at sikre danske virksomheder samme retsstilling som flere lande omkring os

med hensyn til hemmeligholdelse af patentrådgivning i sverige har man for eksempel allerede valgt at indføre en national autorisationsordning for patentrådgivere ligesom man har indført regler om vidneudelukkelse for patentrådgivere som har opnået den her autorisation så har vi

som jeg tror enhedslisten også nævnte en lille bekymring for

kan risikere at være en glidebane

skal være meget meget omhyggelige med hvem vi fritager for at kunne

i dag er det primært præster advokater og læger som har

den her vidneudelukkelsesregel sådan som jeg læser lovforslaget

har ministeriet taget højde for det fordi man har begrænset vidneudelukkelsesreglen til kun at omfatte epaere som har opnået autorisation

i henhold til reglerne i den europæiske patentkonvention

vi i alternativet positive over for at give

her særlige rådgivere lovforslaget indeholder så også for det andet et forslag om at ansøgning om fri proces

fremover skal indgives digitalt til civilstyrelsen og den her del af lovforslaget støtter vi også civilstyrelsens opgørelse viser at to tredjedele af alle ansøgninger om fri proces mangler oplysninger som

civilstyrelsen så efterfølgende skal indhente en digital ansøgning vil sikre at der i højere grad indsamles de oplysninger som civilstyrelsen skal bruge til ansøgninger og dermed kommer vi dobbeltarbejde og ressourcespild til livs så er det vigtigt her at være opmærksom på

der så er borgere som ikke har evnerne eller ressourcerne til at indgive en digital ansøgning det er vigtigt at vi også tager hånd om dem det synes jeg også ministeriet tager højde for i lovforslaget idet civilstyrelsen kan dispensere fra kravet om digital ansøgning det betyder jo altså sådan som jeg læser det at de borgere der

bakker også op om forslaget som

at den her undtagelse af patentrådgivere for

er en vigtig beskyttelse af danske virksomheder der gerne vil eksportere

det amerikanske marked alle der har beskæftiget sig bare en lille smule med patentrettigheder og det område ved

forbundet med nogle af de her sager og derfor er det helt fair at vi yder

til det her område vi synes også

pose blandede bolsjer vi har valgt

se på et enkelt element af dem og det er det der handler om at virksomhederne jo kan have en

god og relevant pointe i at de risikerer at miste en del af deres forretning hvis deres patenter måske kan gå hen og blive afsløret i retten en patentrådgiver er jo ikke en beskyttet titel og kunne jo friste skruppelløse virksomheder

når der er en forventning om fortrolighed i forbindelse med deres virksomhed blandt disse finder man ikke patentrådgivere på trods af at de besidder meget følsomme informationer som de arbejder med og det kan undre når man tænker på hvor længe det har været efterspurgt blandt danske erhvervsvirksomheder der i dag stilles ringere end andre udenlandske virksomheder i forbindelse med patentretssager i udlandet forslaget har også af samme grund modtaget bred opbakning som man kan læse om i høringssvarene til forslaget det er for patentrådgivere som for advokater sådan at deres job indebærer at de skal behandle følsomme informationer man bør derfor kunne forvente en vis mængde af fortrolighed i forbindelse med behandling af virksomhedens sager

faktum er at den nuværende lovgivning gør livet lidt svært for danske patentrådgivere og stiller danske virksomheder ringere end virksomheder i for eksempel finland og sverige den foreslåede ordning har været efterspurgt længe

ændringer i retsplejeloven og flere af dem er af mere teknisk karakter lovforslagets hovedelement

om at retsplejelovens regler om vidneudelukkelse udvides til også at omfatte patentrådgivere som det er blevet nævnt før fra talerstolen i dag

er det i dag kun præster læger forsvarere retsmæglere og advokater

er omfattet af reglerne om vidneudelukkelse det betyder at de som det klare udgangspunkt ikke kan afhøres som vidner under en retssag om forhold vedrørende eksempelvis en klient eller patient erhvervslivet har imidlertid peget på at der i forbindelse med retssager om patenter også er et særligt behov for at sikre fortroligheden mellem en virksomhed og dennes patentrådgiver denne fortrolighed er af afgørende betydning for virksomheder der beskæftiger sig med innovation og forskning her vil kommunikationen mellem patentrådgiveren og virksomheden ofte vedrøre forretningssensitive forhold ikke mindst fordi virksomhedernes aktiviteter ofte er forbundet med meget store investeringer navnlig i relation til danske virksomheder som bliver involveret i patentretssager i udlandet for eksempel i usa vil det kunne være et problem hvis

dansk virksomhed risikerer simpelt hen at blive stillet dårligere end en udenlandsk modpart som er omfattet af sådanne regler om fortrolighed med forslaget ønsker regeringen derfor at imødekomme det behov som erhvervslivet har peget på og dermed medvirke til at sikre at danske virksomheder har optimale vilkår i den globale konkurrence lovforslaget indebærer også at der skabes hjemmel til at fastsætte regler om at ansøgninger om fri proces fremover skal indgives digitalt via en digital løsning hensigten er altså at give mulighed for overgang til obligatorisk digital selvbetjening på samme måde som det er sket på en række andre forvaltningsområder og i overensstemmelse med den fælles offentlige digitaliseringsstrategi

indgives ansøgning om fri proces ofte af en advokat på vegne af ansøgeren og det kommer naturligvis også til at være muligt via den digitale selvbetjening lovforslaget indeholder herudover som

vil jeg ikke omtale nærmere men jeg vil henvise til min fremsættelsestale og bemærkningerne til lovforslaget

jeg mødte på fyn i foråret

på flere områder nedbrudt

og med frygten som følgesvend og det er fordi de valgte at gå til politiet efter at være blevet truet og afpresset af en bandegruppering på spørgsmålet om hvorvidt de ville anbefale andre i lignende situationer at gå til politiet med deres viden var svaret fra det her kærestepar meget klart lad være at vidne imod

de eneste med den opfattelse i efteråret mødte jeg desværre mange med den samme opfattelse forældre hvis børn var blevet dræbt af bandemedlemmer hjemløse der var blevet afpresset eller bestjålet unge der var endt i kløerne på banderne kære venner her i folketingssalen

retssamfund nok har alle ret

men uden vidner kan kriminelle ikke stilles til ansvar for deres samfundsskadelige handlinger og derfor er det vores pligt at sørge for en bedre vidnebeskyttelse i socialdemokratiet har vi siden foråret efterlyst bedre vidnebeskyttelse det gælder fra vores borgmestre ikke mindst i odense

derfor er det med meget stor tilfredshed at vi noterer at justitsministeren har fremsat forslaget her lovforslaget har til formål

at styrke beskyttelsen af vidner navnlig i sager om banderelateret kriminalitet konkret foreslås det at retten skal gøre brug af muligheden for at udelukke bestemte personer eller grupper af personer fra retsmøder

endvidere tydeliggøres adgangen til at pålægge forsvarere ikke at videregive oplysninger om et vidnes navn eller adresse til den sigtede og der skabes mulighed for at fængselsbetjente kan afgive

også på konkrete sager hvor vi altså har set fængselsbetjente som pludselig var genstand for kriminelle grupperingers opmærksomhed det helt urimeligt fordi de i bund og grund bare passede deres job herudover udvides muligheden for at vidner kan afgive forklaring via videolink af hensyn til deres tryghed

sidestilles bistandsadvokater med forsvarsadvokater i forhold til muligheden for at begrænse deres adgang til sagsmateriale som nævnt

vi i socialdemokratiet efterlyst initiativer til bedre beskyttelse af vidner og derfor støtter vi forslaget her i dag hvad vi dog samtidig gerne vil efterlyse er for det første hjælpen

en hurtigere håndtering af sagerne i vores retssystem når det gælder den hurtigere sagsbehandling

i høj grad også et spørgsmål spørgsmål om at sagerne ikke bliver udskudt igen og igen og igen og først kommer på efter lang tid i en konkret sag om banders afpresning af en hjemløs i odense er sagen i første omgang

først berammet efter flere måneder og da den blev anket gik der lang tid før den kunne berammes igen ikke mindst fordi forsvarsadvokaterne ikke havde tid i kalenderen

det har så betydet at man først kan ramme sagen omkring fire måneder senere på grund af travlhed i

ministeren givet et udvalgssvar på

samfundet og fortælle om kriminelle i forhold til den bedre hjælp

handler det også om at sikre psykologhjælp bistand

og ikke mindst mulighederne for tilbyde en alternativ bolig i den periode

er meget meget vigtigt vigtigt fordi der lige præcis på det her område findes utrolig mange ulykkelige skæbner vil jeg næsten kalde det efter nogle af de sager har kørt og særlig

om banderelateret kriminalitet hvor vidner har været udsat for et fuldstændig urimeligt pres og det må selvfølgelig stoppe det er hamrende afgørende at beskyttelsen er høj når det handler om de vidner der stiller op i retterne og fortæller hvad de måtte vide i vores bestræbelser på at få nogle af de hårdeste kriminelle sat bag tremmer

og glædeligt at regeringen nu har fremsat det her lovforslag der skal være med til netop at passe på de vidner

og alle os andre i forslaget lægges der op til at retterne får bedre muligheder for at udelukke bestemte grupperinger fra salene grupperinger der kunne være med til at

hvis de er til stede i salen undervejs det er et redskab som vi er rigtig godt tilfredse med at regeringen tager i brug

bliver bekymret hvis man skal vidne imod

at en meget stor gruppe af vennerne sidder på tilhørerpladserne i salen og holder øje med en og lytter til hvad man siger det tror jeg for rigtig mange almindelige mennesker må virke som et meget meget stort og et stærkt ubehageligt pres så strammes mulighederne op for at forsvarsadvokaterne kan få indsigt i meget personlige oplysninger

vidnerne og det er selvsagt også et forslag vi kan støtte hvis vi skal have folk til at vidne særlig i de sager der drejer sig om

er det et redskab der uden tvivl skal bruges for ellers

vil det blive svært i fremtiden at få folk til at stille op i den her type sager og det vil det også for nogle af de her sager allerede være i dag så synes jeg

også lægges op til at man gør noget ved at det bliver sværere at få oplysninger på vores fængselspersonale der skal vidne de kan se frem til nogenlunde den samme beskyttelse af deres oplysninger som

og der vil altså ikke fremadrettet skulle stå private adresser men tjenestesteder ligesom man ikke behøver at bruge efternavn

fornavn og identifikationsnummer og det synes vi er et stort fremskridt vi har tidligere så vidt jeg husker sammen med socialdemokraterne arbejdet på at gøre det langt nemmere for fængselspersonalet at indgive underretninger hvis

behov for at orientere myndighederne om noget

men jeg synes dog at retningen er rigtig og det er godt at regeringen har fået

også giver mulighed for at man i langt højere grad kan bruge forskellig tele og videokommunikation til at afhøre vidner i stedet for at

skal sidde i det samme lokale som nogle personer

i alt for mange banderelaterede sager ser vi desværre at vidner har glemt sagens omstændigheder af ren og skær frygt for repressalier det forhold skal vi i videst muligt omfang fra folketingets side hindre justitsministerens forslag her indeholder væsentlige momenter med henblik på at fremskaffe en sandfærdig forklaring i retten jeg tænker ikke mindst på den del af forslaget der vedrører rettens mulighed for at nægte bestemte grupper herunder ikke mindst rockergrupper adgang til at være tilhørere i retten som forholdene er

at det tiltalte bandemedlem kan blive ført ud af

til et lyttelokale når vidnet skal afgive forklaring samtidig med at en hel gruppe andre bandemedlemmer sidder bagest i

det er ikke holdbart og derfor hilser vi i venstre denne del af forslaget velkommen med glæde en anden del af forslaget som jeg gerne vil fremhæve er adgang til at pålægge forsvarere ikke at videregive oplysninger om vidnets navn eller adresse på et tidligt tidspunkt i sagens forberedelse hvis eksempelvis en forsvarer under forberedelse af sagen orienterer den sigtede om vidnets identitet er det jo fuldstændig omsonst at retten på et senere tidspunkt når frem til at vidnet skal være beskyttet og anonymt her er løbet ligesom kørt og den sigtede kender vidnets identitet med det her lovforslag udvides muligheden for anonyme vidner ikke det har der desværre været en stor misforståelse om i pressen pressen har gengivet forslaget

en udvidet mulighed for at føre anonyme vidner det her forslag indebærer at politiet på et tidligere tidspunkt af efterforskningen kan meddele forsvareren pålæg om ikke at videregive vidnets identitet alt sammen er det med henblik på at sikre en bedre mulighed for at vidnet skal være anonymt

der skal sikre fængselsbetjentenes retsstilling i forbindelse med en

beskytte vidner i retssystemet indebærer nogle retspolitiske dilemmaer på den ene side står det vigtige hensyn

uden at skulle frygte repressalier eller trusler fra gerningsmanden eller personer med tilknytning til gerningsmanden på den anden side er der naturligvis hensynet til at den tiltalte

i nogle tilfælde vil et nærmere kendskab til vidnets identitet være afgørende for forsvaret og i de situationer vil en total anonymisering af vidnet udgøre et retssikkerhedsmæssigt problem

vi behandler i dag kommer meget klart til udtryk i de høringssvar der er kommet ind hvor for eksempel offerrådgivningen offerrådgivningen og foreningen hjælp voldsofre overvejende er positive over for lovforslagets elementer advarer advokatrådet retspolitisk forening og landsforeningen af forsvarsadvokater mod flere dele af forslaget i enhedslisten synes vi som udgangspunkt at det i lovforslaget er lykkedes at finde en fornuftig balance i kampen mod det problem at nogle borgere og nogle offentligt ansatte føler sig utrygge ved at vidne i straffesager samfundet har en vigtig forpligtelse til at sikre at borgere trygt kan vidne og bidrage til at lovovertrædelser opklares og straffes også i en tid hvor bander og rockere begår grov organiseret kriminalitet

regeringen foreslår at

skal træffe beslutningen om udelukkelse af bestemte personer eller grupper fra et retsmøde

grundlaget for rettens skøn af om udelukkelse er nødvendigt ikke ændres at det altså stadig væk er op til domstolene at lave skønnet derfor er vi umiddelbart positive over for den her ændring selv om vi kan være enige med retspolitisk forening i at forslaget kan virke overflødigt netop fordi grundlaget for det skøn allerede findes i dag ifølge forslaget skal et vidnes identitet kunne holdes kunne holdes hemmelig for tiltalte allerede under efterforskningen også her er vi som udgangspunkt positive selv om vi er opmærksomme på indvendingen fra retspolitisk forening om at forslaget kan føre til unødvendige pålæg

er med andre ord god grund til at følge udviklingen i domstolenes udstedelse af forsvarerpålæg hvis denne ordning bliver til noget forslaget lægger op til at fængselsbetjente som udgangspunkt skal optræde på vidnelister alene med fornavn tjenestested og id nummer vi er enige i at det er fuldstændig afgørende at beskytte de mennesker vi har sat til at udføre det vigtige arbejde i vores fængsler og vi har hæftet os ved at den delvise anonymisering af fængselsbetjente kan fraviges i sager hvor den vil være problematisk for forsvaret af tiltalte ifølge lovforslaget skal hensynet til et vidnes sikkerhed kunne betyde at vidnet skal afhøres per videolink vi har i enhedslisten lyttet til kritikken fra landsforeningen af forsvarsadvokater som mener at der er bedre muligheder for at vurdere

bør følges tæt i det kommende år men vi har hæftet os ved at det ikke er hensigten at reglen skal bruges når der

tale om et centralt vidne i en retssag derfor er vi som udgangspunkt også positive over for den her ændring

som forsvarsadvokaters adgang kan være begrænset denne ligestilling finder vi helt rimelig

en af grundstenene i vores retssystem at sikre at borgere trygt

vidne i retssager det er fundamentalt for opretholdelsen af et velfungerende retssamfund at man kan vidne uden at frygte for konsekvenserne ved det derfor fremlagde regeringen i november to tusind og sytten udspillet tryghed for vidner og lovforslaget som vi behandler her skal gennemføre de dele af udspillet som kræver lovgivning

er nødvendigt da vi har set flere eksempler på sager hvor vidner ikke har ønsket at vidne af frygt for at blive opsøgt eller på anden måde forulempet ud over utrygheden for vidnerne er det et problem for både samfundet og

ofrene det er særdeles vigtigt at der værnes om vidners tryghed i højere grad og derfor glæder vi os i liberal alliance

har skærpet straffen for vidnetrusler med en tredjedel det er et skridt på vejen med det her lovforslag tager vi så nogle yderligere skridt ad den rigtige vej

personer adgang til et retsmøde forslaget udvider desuden muligheden for at afgive forklaring som vidne via en videoforbindelse i de tilfælde hvor særlige hensyn til vidnet taler for det disse tiltag er nødvendige for at for

vi skal i dag behandle lovforslag en hundrede og otte og halvtreds om øget beskyttelse af vidner

at sikre sig at vidner tør tale frit og

fundamentet i i det her lovforslag

omvendt er det jo også sådan at den anklagede

lytte til vidnet og og derfor er det jo en balancegang

muliggør at udelukke den anklagede

kan give et problem i forhold til selve sagen i forhold til retssikkerheden for den anklagede

de her to elementer vi skal holde op mod

noterer mig at forslaget roses fra flere sider for at være et væsentligt skridt i retning af en reelt forbedret retsstilling for vidnet og det er jo blandt andet

er der så nogle af de andre organisationer blandt andet dommerforeningen og retspolitisk forening som som synes der er nogle nogle uhensigtsmæssigheder vi er der hvor vi

tilhængere af at vidnet og offeret

jeg noterer mig at retspolitisk forening mener at lovforslaget i virkeligheden er overflødigt idet retsformanden fortsat vil være overladt et skøn over hvorvidt en udelukkelse er nødvendig for at opnå en sandfærdig forklaring fra vidnet

lovforslaget indeholder også

et vidnes navn eller adresse ikke skal videregives til den sigtede

ændringen medfører at politiet allerede på efterforskningsstadiet gives mulighed for at meddele forsvareren pålæg om ikke at videregive oplysninger om et vidnes bopæl med videre til den sigtede af hensyn til vidnets retssikkerhed hensigten er at politiet gør brug af denne mulighed

hvor anklagemyndigheden agter under hovedforhandlingen at anmode retten om at bestemme at de nævnte oplysninger ikke må meddeles tiltalte jeg bakker op om landsforeningen af forsvarsadvokaters høringssvar hvor de opfordrer til at politiet sørger for at det tydeligt fremgår hvor i sagsmaterialet identitetsoplysninger som forsvareren er pålagt ikke at videregive til sigtede er anført for eksempel ved angivelse af de her oplysninger på et særskilt ark

så foreslås det også at fængselsbetjente kan afgive vidneforklaring under delvis anonymitet og det betyder at fængselsbetjente som skal vidne kun skal opgive deres fornavn tjenestested og medarbejdernummer

forsvareren vil fortsat have adgang til de pågældendes fulde navn og bopælsadresse hvis det har betydning for den tiltaltes forsvar hensigten med den foreslåede ordning med delvis anonymisering af fængselsbetjente er at den tiltalte skal have mulighed for at identificere de pågældende i kraft af deres funktion i fængslet eller arresthuset hvorimod den tiltalte som udgangspunkt ikke skal have adgang til oplysninger om de pågældendes efternavn og bopæl idet disse oplysninger kun sjældent kan antages at være af betydning for den tiltaltes forsvar vi finder det væsentligt at fængselspersonalet sikres og beskyttes bedst muligt

det her som positivt så udvides muligheden for at vidner kan afgive forklaring via videolink af hensyn til deres tryghed og for at undgå at vidner afholder sig fra at afgive en sandfærdig forklaring af frygt for repressalier ordningen er særlig tiltænkt straffesager relateret til bandemiljøet eller anden organiseret kriminalitet den kan også komme på tale i andre sagstyper for eksempel i visse sager om mere alvorlig personfarlig kriminalitet ordningen kan dog ikke bruges over for centrale vidner som er vigtige for sagens afgørelse hvilket vi synes er afgørende for tiltaltes forsvar

bevisførelsen skal ske umiddelbart for retten skal fastholdes det er et kerneprincip i vores retsstat og

det styrker rettens mulighed for at bedømme vidnets troværdighed

sidestilles bistandsadvokater med forsvarsadvokater i forhold til muligheden for at begrænse deres adgang til sagsmaterialet den her del af lovforslaget giver ikke anledning til bemærkninger samlet

grundlæggende princip i vores

offentlighed det er et vigtigt princip at værne om omvendt er det jo også fuldstændig afgørende for vores retssystem at vidner til forbrydelser møder op og tør vidne om dem i retten

at det ikke altid er tilfældet og det er et stort

vanskelig balance men vi synes at den er fundet i

vi kan støtte alle elementerne både udelukkelse af bestemte personer og grupper

afhøring via video og hemmeligholdelse af vidners identitet under efterforskning det er selvfølgelig noget hvor man skal tænke sig godt om

i princippet om offentlighed i retsplejen men vi synes

vi alle sammen tør stå frem som vidner uden vidner

kriminelle jo fortsætte deres aktiviteter

stort mod at turde stå op imod hardcore kriminelle især kan det virke stærkt intimiderende at vidne mod et bandemedlem er retssalen samtidig fyldt med bandemedlemmer er det nemt at sætte sig i vidnets sted det må være ekstremt ubehageligt og mange vil føle sig kuet hvis de da ikke på forhånd har meldt afbud til at optræde som vidne

vi skal alle turde stå frem med vores forklaringer i retssager i retssager

tages hånd om vidnerne som skal beskyttes bedre vidner skal trygt stå frem det er samfundets ansvar men vi skal også holde øje med at den her udvidede vidnebeskyttelse ikke misbruges lovforslaget må ikke

vidner anonymiseres i

en straffesag er vidner ofte ofte afgørende for at der

derfor skal de beskyttes i sidste måned fik vi vedtaget en skærpelse af straffen for trusler mod vidner og i november sidste år fremlagde justitsministeren ti initiativer der har til formål at sikre tryghed for vidner der er dog alt for mange historier om folk der ikke tør stå frem og vidne for retten af frygt for hvad det kan medføre når først den tiltalte finder ud af det og jeg vil ikke bebrejde nogen hvis de er utrygge ved at skulle stå

over for et bandemedlem og afgive vidneforklaring desværre betyder det at vi har tilladt at kriminelle kan benytte skræmmetaktikker til at sørge for at deres forbrydelser aldrig kommer for retten derfor skal vi kunne udelukke visse personer fra retslokalet under vidneforklaringer vi skal kunne tillade at vidneforklaringen sker over video vi skal sørge for at en bande ikke bare kan skaffe sig en liste over alle der har vidnet mod dem og vi skal forsikre vores

fængselsbetjente om at de kan vidne mod en indsat uden at føle sig utrygge som bekendt er dette forslag blevet mødt med en vis bekymring for at uskyldige skulle blive dømt på grundlag af løgnagtige vidner men vi tror på at vores dommere er fint i stand til at vurdere om et udsagn er sandfærdigt det vigtigste i en sag er nu engang at vidneforklaringen faktisk afgives uden at vidnet behøver frygte for sig selv eller sine nærmeste herefter kan dommeren vurdere om udsagnet er troværdigt og vi mener ikke

tak til ordførerne for

indlæggene i dag som det også er nævnt af flere

lancerede regeringen den syvogtyvende november udspillet tryghed for vidner også kaldet vidnepakken

gennemføre de dele af vidnepakken som kræver lovændringer vidners bidrag i retssager

er en af grundstenene i vores retssystem og derfor skal det være trygt for borgerne at vidne særlig når det vedrører sager af grovere karakter

kan de enkelte vidner føle sig udsat heldigvis er de færreste af os vidner til grov kriminalitet

for de fleste være nyt at vidne i en retssal og derfor er det afgørende at vi som samfund tager os bedst muligt af dem som vidner som vidne skal man opleve at der værnes om ens tryghed og at det står helt klart hvilke processer man skal igennem for personer der eksempelvis skal afgive forklaring i en sag om bandekriminalitet

medarbejder id og tjenestested medmindre retten bestemmer at kendskab til fængselsbetjentens fulde navn har betydning for tiltaltes forsvar vidner skal som udgangspunkt møde for den dømmende ret det kan dog opleves som utrygt at afgive forklaring mens man sidder ansigt til ansigt med gerningsmanden og derfor foreslås det at hensynet til vidnets tryghed fremover skal tillægges større vægt når retten vurderer om der i stedet kan afgives forklaring

og endelig foreslås det at sidestille bistandsadvokater med forsvarsadvokater i forhold til muligheden for at begrænse deres adgang til materiale i en straffesag vidner skal være trygge de skal vide at vi som samfund passer på dem og det er en afgørende del af kampen mod kriminalitet for kun hvis vi hver især føler os trygge ved at vidne mod de kriminelle kan vi bekæmpe dem

troppede fire soldater op på stationen på skuldrene havde de et gult

politi de fire soldater skulle bistå politiet i kontrollen af det tog der kom sydfra

pas blandt passagererne i toget

og tilmed var der stor tilfredshed blandt de fire soldater som jeg talte med om

oplevelse lægger jo vældig godt op til det forslag som vi behandler her i dag for det

lige nu står i en situation i danmark hvor vi simpelt hen ikke har politibetjente nok til at kunne udføre alle de opgaver der er i landet man kan altid være bagklog

er også at der for fem år siden ikke var nogen der havde forudset hvilken terrortrussel der ville være i danmark at der ville være så meget tryk på de danske grænser at der ville være bandekonflikter cyberkriminalitet og økonomisk kriminalitet i det omfang vi ser i dag

og derfor er et tættere samarbejde mellem politi og

en god løsning det tættere samarbejde i dagligdagen skal man heller ikke undervurdere i forhold til

hvor vi står i en meget kritisk situation i danmark

endnu mere kritisk situation i danmark kunne man måske sige hvor al beredskab

det var også en af pointerne som soldaterne i padborg

det her med at når man kender hinanden godt og hinandens

lettere at stimle sammen i en krisesituation og få det til at fungere forslaget som vi behandler her i

om soldater skal hjælpe politiet eller ej det går ud på at der i politiloven indføres en samlet lovregulering af hvilke typer opgaver politiet kan anmode om

beføjelser personalet fra forsvaret herunder hjemmeværnet skal tildeles i

rammerne for samarbejdet som vi diskuterer her i dag

forslaget at ændre retsplejeloven for at udvide den uafhængige politiklagemyndighed

fremover skal behandle sager der vedrører personale fra forsvaret når personalet bistår politiet og ikke mindst

forsvarets adgang til at oprette midlertidige militærområder med henblik på at forebygge og afværge farer for dansk og udenlandsk militærpersonel og materiel der befinder sig

diskussionen her i dag er jo ikke om hvorvidt forsvaret skal hjælpe politiet det har vi allerede vedtaget

og i socialdemokratiet mener vi at det er rigtig godt at rammer og beføjelser

præciseres faktisk kan vi ikke være andet bekendt når vi nu har truffet beslutningen

løser opgaver af politimæssig karakter for det er jo det vi dybest set har et politi til men igennem de senere år

konstatere at dansk politi har været under et gevaldigt pres nye opgaver er kommet til og politiet har været begrænset af at det øgede optag på politiuddannelsen først får fuldt gennemslag efter en årrække når nye politielever bliver fuldt og helt uddannede

må udgangspunktet selvfølgelig være at dansk politi fortsat skal styrkes at det øgede optag fortsættes i de kommende år og at der fortsat tilføres betydelige ressourcer til politiet i resten af flerårsaftalens løbetid det handler ikke om at forsvaret på den måde skal løse noget for politiet der betyder mindre fokus på

løse dansk politis problemer det handler om at dansk politi skal hænge sammen og mens politistyrken så udvides trækker man på forsvarets hjælp det synes vi er rigtig godt i dansk folkeparti og vi ser gerne et langt stærkere politi i de kommende år for politi og forsvar og hjemmeværn i øvrigt er jo danmarks muskler og dem skal vi huske at passe på

også glædeligt at regeringen har fremsat det her lovforslag der jo netop går på at sikre et godt og ordentligt samarbejde mellem politi og forsvar

samfund har glæde af vi foreslog allerede for et par

siden at man benyttede sig af de gode kompetencer som findes i forsvaret til at aflaste dansk politi og det er jo så dejligt at man nu står med et lovforslag der skal slå lovgrundlaget fast for danmark har jo ikke ligesom sammenlignelige lande haft et egentligt reguleret lovgrundlag tidligere for den her hjælp

er det også fint at det kommer nu ledelses og ansvarsforholdene når forsvarets ansatte yder hjælp til politiet slås med forslaget fast det ligger hos politiet selv om det ikke vil være nyt

at det nu står helt fuldstændig skarpt der lægges op til at forsvarets ansatte kan få lov til at udøve politimæssige magtbeføjelser som følge af politiloven med bemyndigelse fra rigspolitichefen pet chefen

forslaget indebærer også at forsvarets personel der måtte blive klaget over hvis man løser en eller anden opgave som nogle måtte være utilfredse med får deres klagesager behandlet hos politiklagemyndigheden altså på lige fod

jo også være styr på hvem der eventuelt skal klages til hvis nogle måtte føle sig dårligt behandlet

vi skal løse og vi har også noget som

var jo ikke det man oprindeligt søgte ind til det forstår jeg godt men jeg håber også at der er en forståelse for at vi i den her periode meget hurtigt skal sørge for at få styrket politiet så forsvarets ansatte kan komme tilbage og lave det som de jo egentlig tog en uddannelse for

bare den privilegerede situation i danmark at vi har nogle af verdens bedste soldater

giver det også god mening at vi i den særlige situation som dansk politi er i i de her år bruger nogle af verdens allerbedste soldater til at aflaste dansk politi mens vi får styr på

været ting fremme i debatten tidligere og jeg er ikke bekymret for om det at se soldateruniformer i gaderne skulle virke utrygt for danskerne jeg kommer fra en by hvor vi er meget stolte af vores lokale kaserne hvor vi er meget stolte over den indsats som vores soldater har ydet både rundtomkring i i verdens brændpunkter men

den store signalværdi der ligger i faktisk at have en stærk forsvarsinstitution en stærk forsvarsklynge i i området det tror jeg faktisk at danskerne bakker op om for jeg tror at danskerne

på trods af regeringens initiativer for så vidt angår assistance til politiet fra kadetter hjemmeværnsfolk og militæret er politiet fortsat arbejdsmæssigt presset og på trods af et større optag på politiskolen samt overførsel af

er der fortsat behov for assistance til politiet

det kan ikke udelukkes at forsvaret herunder hjemmeværnet fortsat skal tage del i grænsebevogtningen og bevogtningsmæssige opgaver i blandt andet københavn

desværre heller ikke udelukkes at der på ny opstår ekstraordinære situationer eksempelvis i relation til terrorhandlinger eller kritiske flygtningesituationer hvor forsvarets indsats igen kan blive påkrævet derfor er det mest korrekt at der også på lovgivningsområdet sker en regulering af de vilkår hvorunder forsvarets arbejde foregår når det assisterer politiet den regulering sker nu via det her lovforslag der blandt andet sikrer sikrer at forsvarets bistand sker under politiets ledelse og i overensstemmelse med de regler der gælder for politiets varetagelse af de pågældende opgaver

der kommer til at varetage klager over forsvarets personale når de bistår politiet i politiets arbejde borgerne får således samme uafhængige instans at henvende sig til uanset hvem der klages over venstre kan i enhver henseende støtte at forsvarets

gaderne end vi gjorde bare for få år siden vi ser blandt andet soldater foran jødiske bygninger i københavn og vi ser hjemmeværnsfolk og lejlighedsvis også professionelle soldater ved den dansk tyske grænse

der er sket en ændring i opgavefordelingen mellem politi og militær og vi har i enhedslisten længe ment at der var brug for klarere regler og større åbenhed på det her område

blev den mistænkte skudt og dræbt min forgænger som retsordfører herre rune lund fra enhedslisten har forgæves forsøgt at få oplyst hvilken rolle militæret spillede ved den aktion ligesom vi fra

med terrorhandlingerne ved krudttønden og synagogen i to tusind og femten vi har også interesseret os for konsekvenserne af at militæret tilsyneladende bruger kraftigere våben end politiet

med stor gennembrudskraft og af høj skudhastighed i tæt befærdede byområder som for eksempel københavn

få klare svar på ligesom ligesom vi har fået nogle meget uklare svar på spørgsmål om hvorvidt de hidtidige regler om militær bistand til politiet har været overholdt man kan mene at der er gode grunde til at hemmeligholde visse forhold men vi kommer ikke uden om at der i militærets verden er langt flere hemmeligheder end i politiets verden alene ud fra et hensyn til gennemskuelighed og retssikkerhed

vigtig pointe i at fastholde det vi opfatter opfatter som traditionelle politiopgaver på politiets hænder politiet er uddannet og trænet i at have med civile borgere at gøre det er soldater i langt mindre grad også det er en vigtig pointe for os i enhedslisten politiforbundet skriver i sit høringssvar til det her lovforslag at det indebærer et egentligt paradigmeskift for så vidt angår spørgsmålet om retshåndhævelse

det bekymrer os at politiforbundet er så bekymret i den her sag og bruger

i enhedslisten trods alt enige med regeringen i at der kan være situationer hvor militæret kan hjælpe og hvor militæret

vi er frem for alt enige med regeringen i at det er

vigtigt at der bliver skabt klare regler for denne hjælp og for samarbejdet mellem militæret politiet men jeg vil gerne slå fast at enhedslisten ønsker at fastholde at retshåndhævelse i en fredstid er en politiopgave ikke en militæropgave vi ser ikke noget behov for

frygter på det her område det er positivt ved lovforslaget at der bliver skabt klare regler for militærets hjælp til politiet og at den uafhængige politiklagemyndighed

får beføjelser i forhold til soldater der løser politiopgaver disse fremskridt vil vi til enhver tid støtte men vi ønsker ikke på nogen måde at der sker en grundlæggende forskydning så militæret får ansvaret

forsvaret løser ligesom politiet vigtige opgaver i forhold til at opretholde sikkerhed og tryghed i danmark opretholdelsen af sikkerhed og tryghed i danmark fordrer et godt samarbejde mellem politi og forsvar i en tid hvor forskellige forhold har udfordret og stadig væk udfordrer trygheden i samfundet

og forsvar

indsatsen ved den dansk tyske grænse og i forbindelse med forskellige bevogtningsopgaver her har forsvaret bidraget til at løse opgaverne på rigtig fin vis set i lyset af de seneste års udvikling indføres der med lovforslaget her en samlet lovregulering af hvilke typer opgaver politiet kan anmode

og hvilke beføjelser forsvarets personale kan tildeles i den sammenhæng

også for at styrke forsvarets evne til at støtte politiet og for at skabe en klar og hensigtsmæssig arbejdsfordeling mellem politi og

skal varetage politimæssige opgaver selvstændigt i liberal alliance har vi også det klare udgangspunkt at politimæssige opgaver skal og bør løses af politiets personale og med politiets materiale men når det så er sagt er det meningsfuldt at politiet har mulighed for at trække på forsvarets ressourcer i en situation hvor det er nødvendigt og de situationer

det gælder i de tilfælde hvor politiets personale og materialemæssige ressourcer ikke er tilstrækkelige eller lige så egnede som forsvarets

ændre både politiloven retsplejeloven forsvarsloven og den militære straffelov sådan

for forsvarets bistand til politiet

det er to gode statsorganisationer som er rigtig gode til hver deres type af opgaver og den adskillelse ønsker vi at opretholde i alternativet ønsker vi ikke at militarisere det offentlige rum med soldater der kan være rigtig gode argumenter for at lade de to styrker arbejde tæt sammen om visse opgavetyper for eksempel antiterroropgaver men almindeligt politiarbejde mener vi skal overlades til

forsvarets øgede bistand til politiet sådan som det foregår i øjeblikket

vores optik en forkert prioritering af politiressourcerne blandt andet med henblik på grænsekontrollen vi mener at det er en glidebane at lade forsvaret varetage opgaver som civile myndigheder bør varetage i fredstid og som politiet

retten over

så kommer en samlet og detaljeret lovregulering af forsvarets bistand til politiet

synes vi at de dele

samlet detaljeret lovgrundlag for forsvarets bistand til politiet i danmark

hvilke beføjelser personale fra forsvaret herunder hjemmeværnet kan tildeles i disse sammenhænge

det er også vigtigt at der bliver skabt et klarere og mere tidssvarende retligt grundlag for forsvarets bistand til politiet

således at bistanden fastlægges udtrykkeligt i lovgivningen hermed klargøres det også at bistand til politiet sker under politiets ledelse samt at bistanden sker i overensstemmelse med de regler der gælder for politiets varetagelse af de pågældende

man ændrer retsplejeloven sådan at den uafhængige politiklagemyndigheds kompetenceområde

også fremover kan behandle sager som vedrører personale fra forsvaret fra forsvaret når personalet

jeg ikke ser mig i stand til at

i udvalgsarbejdet og det er fordi vi har den grundlæggende holdning at vi ikke synes at forsvaret som sådan skal gå ind og og lave de her politiopgaver omvendt er det klart at idet vi anmoder dem om det så

også rigtig rigtig vigtigt at der kommer et ordentligt

i danmark at at retshåndhævelse i fredstid varetages

er et princip som vi er meget kede af at gå på kompromis med

desto mindre været tilfældet de seneste

politiske beslutninger blandt andet den beslutning at

vi skal bruge rigtig mange ressourcer ved den danske grænse

men det er nu engang en kendsgerning at det er der flertal for i folketinget

enorm presset situation i vores politi

at man ønsker at inddrage forsvaret i den her pressede situation selv om vi altså i en vis udstrækning synes at den er selvforskyldt

synes vi at lovforslaget er alt for vidtgående vi hilser det velkommen

den her bistand man kan få fra forsvaret

for vid for det første

gives der jo ikke kun beføjelser til for eksempel bevogtning af terrormål eller antiterrorbekæmpelse

også beføjelser til at forsvarets personale kan få politimæssige beføjelser over for borgerne det er jo ikke kun os der er bekymret for det her det er også

punkter som politiforbundet rejser

de har nogle forslag til hvordan

kan komme nogle af de her bekymringer i møde i lovforslaget de efterlyser for eksempel en større præcisering

operationer de foreslår også at man forudsætter

i relevant lovgivning

her beføjelser det er vi meget

vi kan godt se behovet for en tættere regulering af området men vi mener også at det er nødvendigt at

jeg blev fristet af at den radikale ordfører blev ved med

at fortælle om grænsekontrollen og hvordan den åbenbart udpinte dansk politi måtte man forstå jeg blev bare så nysgerrig på

sig at det radikale venstre og resten af venstrefløjen vandt næste valg og

et skridt i den rigtige retning for der

på grænsekontrol der er rigtig mange politikredse som selv har sagt at det betyder at de bliver nødt til at nedprioritere vigtige politiområder det kan være narko i nattelivet ungdomskriminalitet og så videre

er jo ingen tvivl om at de kredse

dansk politi har været alt for sårbart i alt for mange år hvis et så lille ressourcetræk altså vi taler

men men vi taler altså alligevel om en del procent som politiet lige nu øremærker til grænsekontrol

og bevogtning og der kan være gode grunde til øget bevogtning men

mener herre peter kofod poulsen at anvendelsen af forsvarets personale og det træk

til at afhjælpe de problemer der er

rigtige løsning ressourcehuller

hos politiet skal ikke klares ved overspringshandlinger politiet skal klare politiopgaver og hvis der er for stor afstand mellem vores politiske krav til politiet og ressourcerne skal det klares ved at man tilfører flere ressourcer

en skarpere prioritering eller ofte nok ved en kombination at bruge soldater til politiopgaver er et skråplan og giver ikke umiddelbart mening det er som om man bare

ud over personalegrupperne og så har man fundet nogle i i uniform

men soldater og betjente er vidt forskellige betjente står for retshåndhævelsen og forskellige daglige serviceopgaver for befolkningen sf er modstander af en militarisering af samfundet der er også en god ting i lovforslaget nemlig at samarbejdet nu får et mere formelt organiseret grundlag når nu vi kan se at soldater

jeg kan jo godt forstå at ordføreren mener man ikke vil bruge soldater til at løse politiopgaver

set en pointe men jeg har forstået det sådan at det

nu kommer man så med et lovgrundlag og jeg tænker jo lidt at hvis man er lige så skeptisk over for at bruge

til at løse de her opgaver som herre karsten hønge gav udtryk for er det så ikke skønt at der er

der netop sørger for at regulere det så det ikke bare er noget ministrene kan bestemme men så der rent faktisk findes nogle klare regler som har været igennem folketinget og tålt at vi har debatteret dem her i retsudvalget så hvis man virkelig har

har en pointe og det var jo også den ene gode ting jeg

altså når det nu er sådan

det er da en god ting det vi er bange for

er bare at det fører til en øget brug af soldater

og danmark har forandret sig meget de senere år især hvad angår terror og sikkerhed og derfor er vi nødt til at

følge med omstændighederne og tiden danmark er ligesom mange andre lande

det betyder ikke at vi skal gå i panik men vi skal

udvise rettidig omhu

hver dag en kæmpe indsats for at sikre danskernes tryghed de står ved den danske grænse de patruljerer særlig meget i udsatte områder

for stigende voldskriminalitet politiet sikrer vores frihed de bevogter de jødiske institutioner den franske ambassade de står for sikkerheden ved demonstrationer og debatmøder og passer også på personer med forhøjet

daglige arbejde og derfor har regeringen styrket politiet eksempelvis øges meroptaget af politistuderende med tre hundrede i finansloven for to tusind og atten men men situationen taget i betragtning

giver det sig selv at politiet er udfordret og derfor er det naturligt at vi

aflaster politiet så meget som vi nu kan

indlæggene og den langt hen ad vejen positive modtagelse fra folketinget fra ordførerne her i dag som i ved

har dansk politi gennem de seneste år stået over for store udfordringer det skyldes blandt andet den alvorlige terrortrussel mod danmark udviklingen i flygtninge og migrantsituationen i europa og den aktuelle bandekonflikt politiet har derfor i videre omfang end tidligere indhentet bistand fra forsvaret ligesom det har været tilfældet i flere andre europæiske lande der står med lignende udfordringer i modsætning til flere af vores nabolande har danmark dog ikke fortsat en samlet og detaljeret lovregulering af forsvarets bistand til politiet i lyset af den udvikling der er sket i de seneste år

foreliggende lovforslag er hvad man uden

tage munden for fuld godt kan sige først og fremmest af teknisk administrativ karakter og socialdemokratiet støtter forslaget der er et enkelt punkt som påkalder sig vores interesse nemlig forslaget om at kommunikationen

udenrigstjenesten fremover skal gøres obligatorisk digital intentionen om at om at udnytte de digitale muligheder og dermed udfase papirblanketter så det bliver nemmere for danskerne at få hjælp fra udenrigstjenesten når de har brug for det er selvfølgelig oplagt

men det er også vigtigt at den obligatoriske digitale løsning ikke begrænser eller forhindrer borgere eller virksomheder i at få den hjælp de har brug for

som på forunderlig vis er vævet sammen til det foreliggende l en hundrede og

præcisering af personkredsen som kan ydes konsulær bistand

et land yder konsulær bistand til egne statsborgere det er så udmøntet i lov om udenrigstjenesten

der så stødt lidt eu ret til

andre eu landes ikkerepræsenterede statsborgere

personkredsen jo udvidet gevaldigt men det er dog lovhjemlet

kunne yde bistand til ikkerepræsenterede nordiske statsborgere i udlandet okay

om udlændinge som hverken er nordiske statsborgere eller eu borgere

uden for danmark og norden

om flygtninge og og statsløse og det nævnes så at det

det ikke medfører økonomiske konsekvenser

det ikke betyder nogen ændringer nej det gør det ikke fordi de ændringer der er tale om

temmelig lang tid siden så på den baggrund er

den her førstebehandling og jeg vil anmode om at vi får et overslag over de udgifter der

sidste år til henholdsvis danske statsborgere plus familie nordiske statsborgere plus familie eu borgere plus familie

jeg er ikke så overrasket over dfs kommentarer til forslaget jeg vil bare gerne spørge ordføreren fra

folkeparti om ikke vi også skal spørge ministeren om hvor mange indtægter der er på at vi yder den her service for det er jo ret klart beskrevet at der faktisk er mulighed for for en række serviceydelser

at sende en regning til de her lande som vi nu repræsenterer

ganske glimrende spørgsmål som jeg er fuldstændig sikker på at enhedslistens

hører herre claus kvist hansen prøve

at det er en bragende succes danmark som et lille land har nu fordelen af eu medlemskabet så

er ude at rejse i et land hvor der ikke er en dansk ambassade og

ordføreren da nærmere til at besvare end jeg er men hvis man ser på hvor mange statsborgere der betaler udenrigstjenesten her i danmark

det er fem millioner mennesker men vi har så en forpligtelse til at kunne yde yde en eller anden form for bistand til en ganske stor

store større og mellemstore eu lande også har en ambassade så det her

er en fordel for danmark når vi har så få ambassader som vi har

kaukasusområdet i asien hvor der ingen ambassader er i tusindvis af kilometer vil herre claus kvist hansen altså ikke indrømme

er præget af dårligt humør og selvhøjtidelighed og det

socialdemokratiske kollega

skal vi sige ren og skær formsag i forhold til

noget som faktisk allerede er gængs praksis og som jeg også allerede har afsløret i mit spørgsmål til herre claus kvist hansen fra dansk folkeparti

det noget vi fra venstres side faktisk er rigtig rigtig positive

her ser vi jo virkelig en af de mange fordele der er ved at være en del af det europæiske samarbejde ved at der altså er nogle andre lande vi kan søge assistance

fornuftigt forslag det er det selv om

fostret i bruxelles

eu får et lille positivt blåt kryds i min bog der er ikke så mange af dem i forvejen

sige om forslaget at jeg er tilhænger af at danmark får en bedre

ude i verden og har været modstander af de ambassadenedlæggelser vi har haft igennem årene da det har en stor betydning når vi skal blande os og være med til

det er også forkert at vi mere og mere går over til repræsentationer der er handelsrepræsentationer og

rettighedsbaserede repræsentationer og ambassader men når det er sagt

hånd om vores borgere

ude i verden når danske borgere kommer i klemme i lande hvor vi har valgt at lukke eller ikke har en ambassade

kontakte et sted som så vil formidle kontakt hjem til fædrelandet

det her forslag er med til at lette og forbedre den service for vores borgere for nordiske borgere for europæiske borgere og for herboende borgere fra tredjelande så mangler jeg faktisk to ekstra forslag jeg forstår ikke at der i slutningen af forslaget står at dette forslag ikke gælder

det herre minister hvorfor har ministeriet ikke prøvet at tage kontakt til

ude i verden fordi de er endnu mindre og har en endnu mindre økonomi end os

gerne appellere til at vi inden vi

men jeg synes det er ganske uretfærdigt hvis en grønlænder eller færing kommer til en ambassade

omfattet af den her lovgivning det ville være dumt upraktisk og på alle måder i strid med den ånd vi har inden for rigsfællesskabet

er den obligatoriske digitale kommunikation jeg har ved flere lejligheder

ikke tordnet så i hvert fald advaret når vi mere og mere

hvor borgerne stort set ikke kan komme igennem fordi de skal sidde hjemme ved deres computere hvis de skal anmode om den ene eller anden eller tredje ting der er en borgerservice og den har mindre og mindre åbent vi skal ikke udbygge det her system for

stadig væk rigtig rigtig mange af vores landsmænd både dem der er herboende men ikke er danskere men også

også rigtig mange i norden som ikke umiddelbart i en kritisk situation har mulighed for og adgang til og indsigt i at bruge en computer for at komme i kontakt

vi skal indføre digital kommunikation i en takt så befolkningen er med og det varer i hvert fald

alle danskere er meget fortrolige med en computer eller en telefon i en situation hvor de er ude i verden og virkelig

telefonen men helst ved en direkte henvendelse hvis man ikke er fængslet

den der digitale kommunikation er med til at fremmedgøre og med til at gøre at mange af vores borgere simpelt

vi i hvert fald de næsten ti femten tyve år

som det allerede er blevet sagt af

lovforslaget det som man med sindsro kan kalde for et teknisk lovforslag det implementerer

to tusind

det der er ideen med direktivet er at sikre at unionsborgere i påkommende tilfælde kan få hjælp fra andre eu landes repræsentationer hvis det pågældende land ikke selv er repræsenteret dér hvor behovet for assistance er opstået det er jo sådan tingene allerede fungerer nu nu bliver det så også fastslået at ordningen omfatter nordiske statsborgere og udlændinge med fast bopæl i

desuden sikrer lovforslaget at udenrigstjenesten digitaliseres fuldt ud jeg kan ikke forestille mig slet ikke i lyset af at den amerikanske udenrigsminister er gået af at det her i morgen bliver noget der trækker overskrifter i landets

vi udnytter vores samarbejde

får lavet de her ændringer så vi kan yde den bistand der skal til til borgere fra andre eu lande og selvfølgelig ikke mindst

mange steder i verden vi ikke er

det er sådan at danmark ikke har ambassader i alle lande men danske statsborgere kan til gengæld få hjælp fra en anden europæisk eller nordisk ambassade på samme måde hjælper vi selvfølgelig også andre statsborgere når det bliver relevant så lovforslagets

er allerede praksis i udenrigstjenesten i dag

også radikale venstre kan tilslutte sig det her lovforslag som jo er en implementering af et direktiv

af af en eksisterende praksis som danskere

adresse i danmark har stor gavn af rundtom i verden blandt andet fordi vi jo ikke er repræsenteret

i alle lande der var nogle enkelte spørgsmål som jeg måske godt kunne svare på med det samme men ellers vender vi tilbage til de andre ting i løbet af udvalgsarbejdet

der er det bare sådan at loven først kan sættes i kraft for færøerne og grønland efter den første maj to tusind og atten når lovforslaget er blevet forelagt for lagtinget og landstinget men grønlandske og færøske borgere vil være omfattet

få konsulær bistand som som hidtil så jeg mener ikke der er et reelt problem her

tilbage til det i i udvalgsarbejdet så blev der

til borgere som ikke har adgang til internet og

der vil udenrigstjenesten selvfølgelig både hjælpe og vejlede borgere der ikke har mulighed for at ansøge digitalt for eksempel hvis en borger ikke har adgang til netop internet eller

til hvornår en borger vil være omfattet af særlige forhold altså der er nævnt eksempler som

hjemløs der vil udenrigstjenesten så ud fra et konkret skøn vurdere om der foreligger nogle særlige forhold

vægt på borgerens beskrivelse af egne evner og muligheder for at anvende it værktøjer og eventuelle problemer med at søge om hjælp en helhedsvurdering af borgeren vil så afgøre om vedkommende kan betjene sig digitalt med hjælp fra udenrigstjenesten der vil være tale om særlige forhold

hvis en borger for eksempel har en psykisk lidelse eller er hjemløs eller

ved en selvbetjeningsløsning forudsættes anvendelse af personnummer eller et nemid

sluttet jeg foreslår at lovforslaget henvises til udenrigsudvalget hvis ingen gør indsigelse betragter som vedtaget det er vedtaget

at regeringen er enig i en del af den målsætning som beslutningsforslaget afspejler nemlig at vold og terror fra alle sider og opmuntring til vold og terror skal bekæmpes hvor og når det finder sted det gælder i konflikten mellem israel og palæstina og det gælder også i alle andre sammenhænge

at det palæstinensiske selvstyre udbetaler store ydelser til flere hundrede terrordømte hvilket med rette kan ses som belønning for terrorisme regeringen er imidlertid ikke enig i det middel som forslaget indeholder nemlig at man fra dansk side skulle indstille al støtte i det hele taget til det palæstinensiske selvstyre som en konsekvens af den praksis eller at vi tillige skulle arbejde for at eu også indstiller al støtte til selvstyret men inden jeg uddyber hvorfor regeringen støtter en del af målsætningen bag

jeg gerne understrege en central pointe nemlig at den finansielle støtte til de palæstinensiske fanger og deres familier ikke finansieres af danske bistandskroner eller af eu midler danmark yder ikke budgetstøtte til selvstyret danske bistandsmidler til palæstina går primært via multilaterale organisationer eller fælles donorarrangementer hvor der er indbygget kontrolfunktioner bistandsmidlerne er således øremærket til specifikke indsatser som statsopbygning økonomisk udvikling og menneskerettigheder danmark udfører herudover sin egen kontrol gennem monitorering og finansielle inspektionsbesøg så vi kan sikre at de danske midler kun går

tilbage til spørgsmålet om hvorfor regeringen ikke kan støtte dansk folkepartis foreslåede tilgang danmark har ydet bistand til palæstina siden osloaftalerne i nitten

halvfemserne målsætningen er at understøtte opbygningen af en palæstinensisk stat som led i en tostatsløsning og dermed også understøtte en fredsløsning mellem israelerne og

palæstinenserne derfor er vores samarbejde med palæstinenserne koncentreret om at støtte opbygningen af kommunale myndigheder

styrkelse af den private sektor som en økonomisk driver og om at fremme menneskerettighederne det er mål som vi har tilfælles

internationale donorkreds donorkreds i det hele taget det er i øvrigt også mål som israel har en klar interesse i en økonomisk kollaps af selvstyret kan udløse en uoverskuelig sikkerhedsmæssig situation ikke mindst for israel israel og selvstyret har i dag et omfattende sikkerhedssamarbejde uden det ville situationen på vestbredden kunne udvikle sig i en meget farlig retning også med alvorlige konsekvenser for israel

og i det hele taget give større spillerum for ekstremister

det er heller ikke i danmarks eller europas interesse

familierne kan videreføre et nogenlunde normalt liv nej kernen i problemet er selvstyrets praksis om at udbetale uforholdsmæssigt store ydelser til de palæstinensiske terrorister og disses familier selvstyret opererer nemlig sådan at de udbetaler højere ydelse jo højere straf den

kan fornemme at flere donorer i lighed med danmark har fået en skærpet holdning til problemet usa gør sig overvejelser om hvad man kan gøre for at fremme en løsning om end det ikke står helt klart hvad man præcis agter at gøre danmark har i flere omgange presset på for at få ændret den palæstinensiske praksis

selv op under mit møde med den palæstinensiske premierminister i palæstina sidste år i maj og danmark har taget det op igen med den palæstinensiske regering i år

er det samlede pres fra eu kredsen også helt afgørende fra eus side er der udtrykt stærk bekymring men der kan gøres mere

på regeringens vegne arbejde kraftigt for at

lægges et yderligere pres på selvstyret for at ændre praksis

at ligesom den finansielle støtte til palæstinensiske fanger og deres familier ikke finansieres af danske bistandskroner så finansieres den heller ikke af eu midler jeg vil gerne til sidst vende tilbage til min indledning regeringen kan som nævnt ikke støtte beslutningsforslaget ikke fordi vi ikke er enige i målet om at standse selvstyrets praksis

midlet er imidlertid for ensidigt og drastisk i forhold til det samlede billede som konflikten mellem israelerne og palæstinenserne tegner

hvordan vi fordeler midlerne dansk politik i forhold til konflikten er at engagere sig med balance en balance der tager sit helt klare udgangspunkt i eus politik fordi eu giver danmark en europæisk stemme så vægten bliver noget større end hvis danmark førte en egen politik på området og fordi denne fælleseuropæiske stemme gør at der i danmark i almindelighed kan skabes stor

det uddybet er det rigtigt forstået at ministeren sagde at israels sikkerhedsarbejde på vestbredden er en fordel og at uden det kunne tingene meget let eskalere hvis det er rigtigt forstået

jeg bare spørge om ikke det er lige så ofte at den israelske indsats på vestbredden er årsag til at tingene

et samarbejde mellem israel og selvstyret i visse sammenhænge men israels fremfærd i sig selv er jo

fuldstændig klar over at det der er problemet

man fortsætter det er faktisk den branche der er bedst betalt

det vil jo så tiltrække ansøgere hvis man skal sige det på den måde hvilket

men der er lige en lille ting jeg synes jeg vil sætte på plads

er at ministeren vender tilbage til at danske penge ikke går til terror de går til ngoer og så videre og

men sagen er jo at pengene kommer et eller

bare ikke enig i at det er en klog vej frem og det vil heller ikke være en vej frem som vil være i israels interesse

kollaps det vil komme til

at føre til en stigende grad af ekstremisme

terrorangreb langt mere

bliver man nødt til at afveje nogle principper op mod hinanden her og det princip som så bliver den røde tråd for regeringen og som den er for eu lande er at de penge som vi donerer ikke må

til støtte af det formål

netop ikke at komme fordi et kvarter efter at hele verden siger til palæstinenserne at vi stopper for pengestrømmene hvis ikke de stopper med at understøtte terror

i sin gode ret til at sige okay vi har været på et vildspor vi lukker for den praksis

jeg mener at den vej som foreslås af dansk folkeparti er den forkerte vej

eller har siddet i israelske fængsler en del af dem kalder israelerne for terrorister mens palæstinenserne ser dem som frihedskæmpere eller politiske fanger og mange af dem får månedlige betalinger fra de palæstinensiske myndigheder hvilket israelerne kalder blodpenge og palæstinenserne kalder velfærdsydelser

det er som udenrigsministeren var inde på naturligvis uacceptabelt hvis danske penge går til betaling af terrorister men ifølge udenrigsministeren støtter danmark det palæstinensiske selvstyre dels direkte med finansiel støtte dels via en række bistandsinvesteringer og projekter og eu støtter også selvstyret

er den støtte der gives til de fængslede palæstinensere ikke finansieret

af danmark af eu eller af midler der kommer fra danmark eller eu

reagere yderligere og dansk folkepartis forslag til folketingsbeslutning er jo et meget potent svar stop al støtte til det palæstinensiske selvstyre se målet med den støtte vi giver er først og fremmest at fremme en løsning på den israelsk palæstinensiske konflikt blandt andet ved at hjælpe de millioner af palæstinensere der lever under barske omstændigheder i de besatte israelske områder jeg tror at uanset hvor man står i det politiske spektrum

anerkender man at israel palæstina situationen

og faktum er vel også at uden støtten udefra ville det palæstinensiske selvstyre være ilde stedt udenrigsministeren har oplyst at i to tusind og seksten udgjorde den samlede internationale økonomiske støtte femten procent af selvstyrets bni faktum er at den palæstinensiske økonomi i dag ikke er selvbærende

det betyder at en gennemførelse af det foreliggende beslutningsforslag sandsynligvis ville føre til yderligere menneskelig lidelse større uro og ikke mindst give grundlag for ekstremisme og dermed en øget terrortrussel ikke bare i mellemøsten men også her og hvis der er noget de sidste års migrationsudfordringer

er det at beslutninger om hvordan vores støtte tilrettelægges potentielt har direkte effekt på forholdene her i landet

i vidt omfang følger det

men jeg tænker jo alligevel at

ordføreren kun ser på den første del af det der bliver foreslået nemlig det om

næste del af forslaget nemlig medmindre det dokumenteres at pengene ikke går til understøttelse af terror

incitamenter ret effektive

føler ordføreren sig så overbevist om at hvis

at gøre for de vil ikke stoppe terrorfinansieringen

en lang tale jeg holdt og alligevel lykkedes det ikke dansk folkepartis ordfører at høre efter hele vejen igennem

er problemet med det foreliggende forslag er at det er helt uproportionelt uanset om

tak for det der er jo ingen tvivl om at det er

ordfører herre claus kvist hansen rejser ikke mindst set i lyset af timingen

udenrigsudvalg havde en delegation

lad os bare starte det allervigtigste sted fra venstres side er det totalt

må aldrig blive sådan at terrorisme bliver

jeg også rigtig glad for det som også udenrigsministeren var inde på nemlig at den danske regering

direkte eller indirekte via eu kredsen for

lodret imod det men hvorfor er vi så også lodret imod forslaget

skal der ikke meget fantasi til at forestille sig at så vil regeringen falde i løbet af

være forfærdeligt eller en anden radikaliseret gruppe

på den ene side at spille det politiske spil det diplomatiske spil der handler om at bevare presset for at

sådan noget ikke forekommer mens vi på den anden side

nødsaget til at se de realpolitiske realiteter i øjnene og det er at ramallahregeringen lige nu er den moderate stemme der er på den palæstinensiske side og at vi i hvert fald ikke skal gøre hvad vi kan for at underløbe den

som er meget delikat men det er også en balancegang i forhold til resten af mellemøsten som er meget sigende for den måde som situationen er på

sagt lige ud vi forstår godt synspunktet

på anden måde nemlig via det diplomatiske spil og at hvis vi overreagerer

optik så helt utænkeligt

der er så meget på spil for ramallahregeringen at hvis den i gåseøjne taber ansigt på sådan en situation her så er jeg ikke

problemet er jo at hamas er støttet af både iran og andre skal vi sige

sige jamen det er bare de der svæklinge i ramallah vælg os

hæfter mig alligevel ved at at venstre og

sikkert også flere kommer til at gå

det herre claus kvist hansen startede sin anden runde med at sige nemlig at hvis der er penge nok på hamas side så skal vi bare stoppe støtten for det der er hele min pointe er at hvis vi begynder at gøre livet så surt for ramallahregeringen at det kun er hamas der står som det lysende gode eksempel for alle palæstinensere jamen så har vi jo gjort at al snak om tostatsløsning al snak om at sikre bare

og så siger vi tak til herre michael aastrup jensen og går videre i ordførerrækken til herre christian juhl

vil med det her forslag stoppe alle danske tilskud til et besat folk nemlig palæstinenserne og de mener at eu skal gøre det samme palæstinenserne

besat af israel i strid med al international ret og stop for tilskud til landet skal ske indtil det palæstinensiske selvstyre

har indstillet alle former for betaling til personer der er blevet dømt og fængslet for at begå hvad israel betegner som terror men hvad er terror efter israels opfattelse

en ung pige der giver en militærperson en lussing er terrorist israel har en meget bred brug af begrebet terror på nær når det gælder deres egne handlinger det er ifølge israel ikke terror når den israelske hær udfører systematiske overgreb kollektiv afstraffelse og undertrykkelse af en civilbefolkning i mine øjne er

ganske uacceptabel og brutal form for statsterror over for civilpersoner

det burde vi tage stærk afstand fra det hører jeg også både ministeren

er israels militærdomstol der skal afgøre hvem der er terrorister gør dette forslag ganske uegnet at dette forslag udelukkende fokuserer på den ene part som skyldig i terror gør

uegnet et besat folk har ret til at gøre modstand inden for rammerne af genèvekonventionen som israel ikke mener omfatter deres besættelse

er i dag et af verdens mest tålmodige folk israel krænker systematisk civilbefolkningens rettigheder i de israelsk besatte dele af palæstina i angreb på gaza i to tusind og otte

fjorten i daglige krænkelser af fangers rettigheder i de daglige eller natlige indfald på vestbredden for at arrestere mistænkte både voksne og børn kvinder og mænd

selv om palæstinenserne berøves mulighederne for at skabe et liv i deres eget land på vestbredden og

skal leve sammen med næsten syvhundredetusind

de berøves deres adgang til rent vand de får deres huse smadret de skal søge om lov til at bygge en bolig og som regel får de afslag de skal søge om lov til at rejse ind og ud af vestbredden og gaza og som regel får de afslag uanset formålet med rejsen selv om alt dette sker gør kun et fåtal oprør mod dem der har besat deres land palæstinenserne er også verdens mest fængslede folk i alt har syvhundredetusind palæstinensere siddet i fængsel i kortere eller længere tid ofte uden at blive stillet for en dommer men blot administrativt tilbageholdt i årevis lige nu sidder seks

palæstinensere i fængsel mange af dem har været udsat for tortur og omkring tre hundrede af dem

hvis folketinget vedtager det her forslag stiller vi os ensidigt på usa

og viser palæstinenserne at de står alene og

nok så megen imødekommenhed fra deres side ikke har skaffet dem en tomme af deres egen jord tilbage det vil skabe frustration og lægge grobund til mere vold

kompensation de har fået for tabet af deres forsørger far mand eller bror det burde være vores fælles mål i stedet for at fremme en fredsforhandling også dfs

kan se ud med en korruptionssigtet premierminister netanyahu i israel og på den anden side et svagt hold af palæstinensere med en meget svag regering domineret af fatah og splittet ved at gaza er styret af hamas

der som en hund

dagen altså katastrofedagen der markerer israels fordrivelse af hundredtusinde af palæstinensere ønsker danmark virkelig at gå ind på denne konfrontatoriske og inhumane linje der med sikkerhed ikke vil føre til fred jeg håber det ikke der er brug for at stærke internationale kræfter sætter sig i spidsen for en fredsproces med indhold

lidt ensidige bandbulle mod mod israel og

enhedslistens ordfører i hvert fald ikke så vidt jeg kunne høre med ét ord omtaler den terror der rent faktisk foregår

jeg havde måske forventet

en blød fordømmelse af vold i almindelighed men nu hører jeg kun

med frugtknive og brødknive og

granater angreb på busser og civile med biler og hvad man ellers finder på at bruge som angrebsvåben

angreb på civile og mord på civile

er uacceptabelt det tager jeg afstand fra men ethvert folk der er besat af en militær magt har ret til at gøre modstand og forsvare sig selv

vil jeg holde fast i fra nu af og til vi afskaffer genèvekonventionen den er netop lavet for at sikre at civile har rettigheder over for nok så kynisk

er at der findes en besætter og et besat

jeg stiller mig på de besattes side i sådan en situation som den her og mener at besætterne har hovedansvaret for at skabe en ordentlig situation hvor man kan leve fredeligt og sikkert sammen det lever israel ikke op til

den stærke part i det her og det er besætterne

derfor det virker så provokerende på dansk folkeparti

præciseret helt klart mener enhedslistens ordfører at de angreb der foregår

fem og fyrre havde vi også mennesker der i danmark kaldte modstandsfolkene for terrorister vi havde nogle der her i salen sagde at det

befordrende at modstandsfolk sprængte jernbanebroer

det var ikke befordrende bagefter ændrede tinget selvfølgelig holdning

og sagde at de var vores helte de holdt

med forslag b fem og halvtreds pålægger forslagsstillerne regeringen

til det palæstinensiske selvstyre medmindre det kan dokumentere at det palæstinensiske selvstyre og plo har indstillet betalingen til personer der er dømt og fængslet for

klart for enhver at alle former for terror og

opmuntring til terror skal bekæmpes uanset de nærmere omstændigheder og uanset hvem der

det er også klart at man må tage afstand fra det system af incitamenter for nu at sige det på økonomsprog som sætter belønningen for terror op i forhold til hvor alvorlige handlinger der er tale om

alvorlige problemer som dansk folkepartis forslag påpeger at at de midler der bliver anvist så også er de bedst

bevilget til palæstina fra dansk side

går først og fremmest gennem multilaterale organisationer og de går til øremærkede formål som anerkendes af den danske regering der bliver ført kontrol med hvordan midlerne bliver anvendt så de ikke går til andre formål end dem

afvikle støtten på den måde som dansk folkeparti beskriver

er det fordi vi jo også i danmark har en interesse i

at det palæstinensiske selvstyre fungerer og ikke

den tostatsløsning som vi støtter bliver umulig og det kan føre til

yderligere destabilisering af regionen som vil få helt uoverskuelige følger

det er en rigtig god kurs regeringen er slået ind på at vi presser på for at selvstyret opgiver at have sin praksis der belønner

metoden i meget høj grad bør være et samlet pres

så vi anerkender i liberal alliance det problem der bliver

beskrevet og som eksisterer og er alvorligt

ellers lige så glad i starten da jeg erfarede at ordføreren

er jo noget som liberal alliance ellers i ret mange andre politiske forhold

er helt indforstået med er er temmelig vigtige men alligevel

meget opmærksom på den analyse som herre michael aastrup jensen præsterede altså at ud over at vi har har

nuværende regering i ramallah så har vi i kulissen

hamas som har nogle helt andre finansieringskilder end vi har at gøre med her

i danmark og i eu så er det altså

at alle muligheder for en tostatsløsning

man kunne jo diskutere det her forslag ud fra en eller anden definition

straffer terror og hvad det præcis er for overtrædelser de mener er terror men men jeg synes egentlig

jeg mener ikke just at amerikansk udenrigspolitik er det som vi skal bruge mest tid på at kopiere her i folketinget og slet ikke i disse dage og for tiden tværtimod

mener jeg at vi bliver nødt til at se på hvordan

vi faktisk kan hjælpe

palæstina og hjælpe og understøtte

det gør man jo ikke ved på den her måde at gå ind og ville presse det palæstinensiske selvstyre endnu mere økonomisk samtidig med at vi

ikke just presser israel økonomisk

det vi jo skal huske på det der er fakta på vestbredden det der er fakta i palæstina er at der er overgreb på civile

massive og stadige krænkelser af menneskerettighederne og ja der er nedrivninger af nogle af de udviklingsprojekter

som vi laver fra dansk og fra eus side med solceller og så videre det vi burde diskutere

vi understøtter et stærkt civilsamfund

de skal kritiseres for men at stå her i folketinget og kopiere den amerikanske udenrigspolitik når det kommer til palæstina er den fuldstændig forkerte vej

beskrive som vanvittigt i den situation

tydeligt sige at alternativet ikke støtter det her forslag tværtimod burde vi diskutere hvordan

støtter et civilsamfund hvordan vi støtter

det er dem der er besat

er fuldstændig enig i at det

en hel kampagne der er sat i gang

i usas indefrysning af penge til fns

og dermed skabe en meget mere ustabil situation derfor har de taget afstand fra

det er jo netop det vi ser med det her forslag det er

en kopi af en politik fra et land som pt er bedøvende ligeglad med hvad der sker i mellemøsten

fokus der går i en anden retning end

så jeg vil bare helt kort også høre om denne ordførers holdning og

at palæstinenserne har en grad af medansvar for en tilsyneladende uløselig konflikt

som jeg mener er det rigtige i det her beslutningsforslag og det er så det jeg har fremført om palæstinenserne har en rolle i det her jo det er altid to der skal til for at løse en konflikt og

der er mange involveret i at finde en løsning

det er israel hvem er det der har besat et andet område

tidligere svar til spørgeren så ja

der er flere der skal være med til at løse en konflikt men det primære her er altså at israel også påtager sig det ansvar af at man er besættelsesmagt og det betyder at man skal leve op til

den her stadig krænkende adfærd over for civilbefolkningen i palæstina

at den palæstinensiske praksis med at udbetale ydelser til terrordømte er fuldstændig forkastelig her er jeg helt

i at den praksis skal stoppes i usa behandler man

som det nævnes i forslaget forslaget

et lovforslag der skal suspendere al amerikansk støtte til det palæstinensiske selvstyre der er dog en væsentlig forskel fra det amerikanske til det danske tilfælde danmark yder ikke budgetstøtte til det palæstinensiske selvstyre de danske støttekroner er alle øremærket til udviklingsformål

multilaterale organisationer som er underlagt grundig

går til spilde der er faktisk mange succeshistorier det har jeg

noget af det som vi i danmark er rigtig gode til og det er andelstanken så der sker faktisk

også nogle positive ting i de palæstinensiske områder som

også skal fremhæves formålet med dansk støtte til udviklingslande er at bekæmpe fattigdom og fremme stabilitet og udvikling

palæstina er et af de områder der får mest støtte per indbygger

sikkerhedssituationen gør det utrolig svært at skabe bæredygtig udvikling danmark og eu har en mellemøstpolitik danmark støtter en tostatsløsning mellem israel og palæstina og understøttelsen af en palæstinensisk stat er en del af den løsning israel har også en interesse i at det palæstinensiske selvstyre ikke bryder sammen

afviser vi forslaget fra dansk folkeparti jeg er fuldstændig enig med dansk folkeparti i

forslaget men jeg er bange for at konsekvenserne af at gennemføre forslaget ikke stemmer overens med intentionerne jeg opfatter den undersøgelse der lige har været af

diverse projekter som

her vil jeg gerne benytte lejligheden til at understrege at der skal lægges maksimalt pres på det palæstinensiske selvstyre i forhold til at ændre den praksis med at tage tidligere terrorister ind i varmen

en udfordring at stå og og holde en tale som man har skrevet

i den tro at man skulle være den første der holdt tale nu er jeg så den sidste så jeg må prøve

ordførerne raden rundt her i dag altså hvis jeg skulle summere lidt op

jeg sige at man er enig i at det

ikke helt kører mellem israelerne

tilbage på det spørgsmål jeg stillede til en af ordførerne om

jo ikke har vist sig at være særlig effektivt det står

venligt sted at være for alle både israelere og palæstinensere og at alt bliver

den er selvfølgelig lidt stor for et lille dansk folketing men en anden ting jeg kommer til at tænke på

som er lidt omstridt og i de senere år jeg tror det er siden to tusind og ti er opbakningen til udviklingsbistanden faldet

er der jo mange der mener er alvorligt og hvad kan det så skyldes jo det kan jo skyldes flere ting det kan skyldes dårlige historier om svindel det kan også skyldes dårlige historier

når vi ser på støtten til palæstinenserne

vi sige at både svindel og manglende resultater har været et ikke ukendt

synes jeg at man er forpligtet til også som ansvarlig for danske skatteborgeres penge

at bruge de her penge på jeg synes måske at

op ad bakke

tiden inde til at man brugte pengene andre steder der var mere oplagte ikke mindst fordi

at understøtte den her terror men det er jeg så glad for

jeg håber at at man vil besinde sig og revurdere det her

det er jo interessant at df synes at vi skal svare på helt specielle spørgsmål og når vi så prøver

spørge herre claus kvist hansen om ikke det er besættelsen der er hovedproblemet

bosættelserne på vestbredden der er hovedproblemet i konflikten dernede om ikke det er det vi skal fokusere på og om ikke

en besætter og en besat jeg har stillet spørgsmålene utallige gange til df men aldrig fået svar måske får jeg

og kan ordføreren så ikke bekræfte

donorstøtte som er gået til terrorister vil jeg gerne vide det for det skal den ikke

undersøge det og stoppe pengene det vil jeg også gerne

helt konkret om hvad vedkommende mente om de her angreb der blev foretaget mod israelske myndighedspersoner og jeg undlod at omtale

med hensyn

jeg konstatere at der er

har ansvaret for problemet det er dog en atypisk holdning at til en international konflikt

israel anbefaler usa ikke at stoppe tilskuddene til flygtningene

kollektiv afstraffelse det vi ønsker med det her forslag

at man fra de palæstinensiske myndigheders afsværger sig brugen af våben lægger våbnene på hylden og siger det er ikke vejen frem det bidrager ikke til fred det bidrager i det hele taget ikke til noget godt at vi

lovforslaget udmønter dele af forliget tryghed om

som regeringen indgik sammen med socialdemokratiet dansk folkeparti og radikale venstre i maj sidste år

meget positivt at der kunne indgås en bred aftale om først et nyt ejendomsvurderingssystem og siden

fremtidens boligbeskatning med aftalen opnås generelt en

tryghed for boligejerne i forhold til deres boligskat i en årrække har der

fejlagtige ejendomsvurderinger og de borgere der har betalt for meget i grundskyld får deres penge betalt tilbage det er typisk uden for de største byer det vil være tilfældet

en vished for at værdistigninger ikke skal tvinge dem fra deres bolig heldigvis endte aftalen langt fra regeringens udgangspunkt og for eksempel er der stadig en progression i boligbeskatningen ligesom vi har en topskat i personskatten

og lovforslaget her gennemfører altså så nogle dele af elementerne

aftalte vi bla at der skal indføres en generel indefrysningsordning for stigninger i grundskylden i perioden fra to tusind og atten til to tusind og tyve de indefrosne beløb skal først betales når man sælger boligen og når man altså typisk vil opleve en gevinst oven på en værdistigning det betyder altså at man kender sin grundskyld i tiden frem den model der er lavet for de første par år inden man går over til en mere permanent indefrysningsordning er en kommunal model som baserer sig på på lån og hvor vi godt lige vil afprøve en gang til om ikke det er muligt at give den samme valgfrihed til

eventuelt stigende skat med det samme i stedet for at det hele bliver

er mange der hvis de kan komme til det godt vil have oplevelsen af at kunne svare enhver sit løbende og ikke have sådan en pukkel hængende som man så godt nok kan vælge at betale det er jeg med på når man overgår til det nye statslige system fra to tusind og tyve og frem men hvor man altså i mellemtiden

lånemodel uden

der skal gennemføres men vi støtter selvfølgelig fortsat at der altså først er en kommunal indefrysningsordning

og siden hen kommer så den statslige og mere permanente indefrysningsmodel med den valgfrihed der også skal følge med der ifølge de nuværende regler kan personer ikke låne penge til

betale boligskatter og samtidig få boligstøtte det ændrer lovforslaget på så folk der modtager en social pension i dag og som efter gældende regler får et kommunalt lån til at betale ejendomsskat

ejendomsskattens beskatningsgrundlag fastsættes til firs procent af den vurdering der bliver fundet frem til selv om det nye system kan tage højde for mange ting og får et meget bedre datagrundlag at operere på

præcis objektivt værdi for en bolig og som et forsigtighedsprincip for at undgå overbeskatning af

selve implementeringen kommer lovforslaget også ind på den forsinkelse af grunddataprogrammet som er opstået og som vi har behandlet ad et par omgange

ministeren i samråd om den sag og har fået den besked i finansudvalget at det ikke vil forsinke den samlede udrulning af det nye ejendomsvurderingssystem

der er usikkerheder men giver den besked i finansudvalget at der ikke vil ske en forsinkelse på baggrund af ændringen af planen for grunddataprogrammets udrulning nu vedtager vi angiveligt også her i folketinget inden så længe at

etapevis indfasning er

jeg synes det ville være fint om ministeren i forbindelse med lovbehandlingen her vil bekræfte

den besked eller melding der er givet i finansudvalget om at den oprindelige tidsplan kommer til at holde

forsøgt at komme igennem nogle af de væsentligste

det herre jesper petersen sagde om at at

den endelige aftale var mindre vidtgående end det regeringen lagde

end det som socialdemokratiet selv lagde

og fem og tyve til at give skatterabatter til boligejerne og det blev jo kun til tyve milliard

herre rune lund enhedslistens ordfører taler om her

provenu for staten der ville være opstået hvis man havde standset det hidtidige

jeg

en ret teoretisk betragtning at det nogen sinde ville få flertal i folketinget fordi det jo ville betyde nogle ret voldsomme ændringer for boligejerne som der bredt i folketinget ikke var flertal for

fundet frem til en løsning som var mindre omkostningsfuld end det der ellers var

som indebærer en tryghed for boligejerne en vished om hvad de skal betale men som altså har et

jo rigtigt at der er politisk flertal i folketinget der

de penge fra råderummet som kunne have været brugt til velfærd men det som jeg specifikt spurgte

at når der i den endelige boligaftale frem

og fem og tyve skal bruges tyve milliard kroner

en enkelt konstatering at lave den som herre rune lund laver havde man fortsat med det hidtidige boligskattestop som er det der ligger til grund det tal der bliver fremført så havde det haft en højere pris end det vi har fundet frem til

god aftale der er lavet og det gør mig ingenting at den også er billigere i forhold til trækket på råderummet end hvad der ellers var optionen

synes som sagt at vi har fundet frem til en god bred boligaftale her

at gøre som enhedslisten tilsyneladende foreslår altså med ét hug at lave meget grundlæggende om på boligbeskatningen og altså også gøre sådan

den socialdemokratiske ordfører herre jesper petersen gjorde det så glimrende med at forklare hvad forslaget går ud på men vi kan da godt sådan

laver nogle midlertidige indefrysninger af stigninger i grundskylden og det gør man her fra to tusind og atten til to tusind og tyve og så laver man et forsigtighedsprincip i forbindelse med den nye

ejendomsværdiskat osv hvor

hen for at det skal komme boligejerne til gode i dansk folkeparti er

selvfølgelig en del af aftalen vi synes faktisk det er rigtig positivt

også nogenlunde ved hvilke udgifter de har

kan sådan noget fiktivt noget som boligejere ofte betragter en værdisættelse af deres ejendom som i hvert fald være til hinder

og gældsætter sig når de ikke kender deres udgifter det er en risiko man tager det er selvfølgelig også nogle gange en gevinst men det afhænger lidt af hvor i landet man bor

er fru pia adelsteen ikke enig i at når

udgangspunkt i firs procent af det som som er værdien

hvis man har en stor villa til

det de rige der vinder mest det er det selvfølgelig i kroner og øre men det er også dem der betaler mest

netop at hvis man tjener mest betaler man også mest

det giver meget mere i kroner og øre end hvis man har et almindeligt parcelhus til en million kroner eller

et andet spørgsmål om det her

operere med et forsigtighedsprincip når vi samtidig prøver at udvikle et grunddataprogram hvordan har

egentlig på den måde at vi skal have nogle data som er de rigtige og som er et solidt fundament at stå på og så beskatter

ud fra det men det at lave nogle regler hvor man som udgangspunkt siger at de grunddata vi arbejder med

vil jeg skynde mig at sige at nej jeg synes ikke at det er socialt skævt

folk der har en villa de har betalt femten million kroner for og måske sidder med en ejendomsskat på ethundredetusind kroner om året nu får en rabat der siger måske to tusind kroner mindre om året hvor dem der kun betaler titusind kroner eller syv tusind kroner om året så får en rabat der hedder to

er i vores samfund men det har ikke noget med at være socialt ulige på nogen måde eller noget som

den anden ting er i forhold til det her med at grunddata er forkerte det er vel egentlig på den måde vi opererer på mange områder i politik

som man skal lave en eller anden værdisættelse ud af så synes jeg da netop at det her med forsigtighedsprincippet kommer borgerne til gode fordi man siger at jamen det

en del af forliget om tryghed om boligbeskatningen som vi indgik den anden maj to tusind og sytten med regeringspartierne socialdemokratiet dansk folkeparti og radikale venstre

når vi taler om folks boligbeskatning

er en tryghed også mange år fremover og det opnår vi med

det gamle ejendomsvurderingssystem var jo ikke retvisende allerede i august to tusind og tretten sagde rigsrevisionen at det her ejendomsvurderingssystem fungerer ikke det fik den daværende socialdemokratisk ledede regering ikke rettet op på og derfor har det været en opgave for os lige så snart vi kom til magten

så risikerer vi at folk bliver beskattet ud af deres boliger fordi vurderingerne

derfor kom vi med et forslag om at nedsætte ejendomsbeskatningsprocenten altså både

det var simpelt hen fordi vi ikke har et ønske om at beskatte folk ud af deres boliger

de steder hvor man især ville opleve at det ville blive rigtig svært at blive boende ville være i hovedstadsområdet så for at undgå at folk

at nedsætte satsen det her lovforslag omhandler først og fremmest det der handler om indefrysning af stigninger i grundskylden frem til

omfattet af skattestoppet i kroner og øre men i satsen så når værdien

også andre steder hvor der har været voldsomme stigninger i værdien og derfor har vi nu med det her lovforslag lagt op til en indefrysning hvor kommunerne skal give et rentefrit lån til boligejerne så de ikke bliver beskattet

det forsigtighedsprincip som allerede er blevet nævnt flere gange

et forsigtighedsprincip der gør at man kun bliver beskattet ud fra firs procent af ejendomsvurderingen det skyldes at

vi har lavet et ejendomsvurderingssystem som vi mener er langt bedre end

vil vi aldrig kunne nå en træfsikkerhed på hundrede procent vores vurdering er at der ligger en usikkerhed på måske omkring tyve procent

tvivlen komme borgerne til gode og

vi synes det er ganske væsentligt at man sikrer at det her kommer borgerne til gode

er meget vigtigt at vi får givet den her tryghed til danskerne

fem og tyve er det som regeringen sammen med socialdemokratiet de radikale og dansk folkeparti har valgt at give til boligejerne det er ellers penge som kunne have været brugt på flere pædagoger i børnehaverne flere sygeplejersker på hospitalerne og flere sosu assistenter i hjemmeplejen

er snuppet fra det såkaldte råderum

ved at lave en lang række forringelser for folk på dagpenge førtidspension

de reformpartier som står bag forringelserne undskyldte deres såkaldte reformer med at det var fordi der skulle være råd til velfærd nu ved vi at mange af de penge i stedet skulle gå til boligejerne det er virkelig et løftebrud så det batter

for eksempel betyder forsigtighedsprincippet på tyve

at villaejeren i nordsjælland med en villa til femten million kroner kan trække tre million kroner fra

og dansk folkeparti kan gå med i sådan en aftale

i forhold til den overordnede boligaftale indefrysningsmodellen er god den støtter vi også fra enhedslistens side den betyder

boligskatter det flugter godt med de tanker som vi fra enhedslistens side har haft i mange år i forhold til at boligskatter på ejendomsværdiskatten bør være en exitbeskatning hvor man betaler skat af det man har tjent på sin bolig når den bliver solgt vi mener dog at det bør være muligt at udskyde denne beskatning hvis man køber en ny

mener vi fra enhedslistens side at vi skulle have lavet en aftale hvor skattestoppet på ejendomsværdiskatten og stigningsbegrænsningen på grundskylden blev udfaset over et antal

vi kan jo se hvor meget skattestoppet på ejendomsværdiskatten og stigningsbegrænsningen på grundskylden faktisk koster vores samfund

fælleskassen hvert eneste år

som jeg har stillet til skatteministeren har vi fået tal som viser at stigningsbegrænsningen i forhold til grundskylden betød mindreindtægter for statskassen på

fire milliard kroner i to tusind og femten

mindreindtægten som følge af skattestoppet på ejendomsværdiskatten

i to tusind og femten vi snakker altså om årlige mindreindtægter på elleve milliard kroner

som kunne komme fælleskassen til gode hvis man lavede en nænsom udfasning af skattestoppet en sådan afskaffelse en sådan udfasning kombineret med en indefrysningsmodel ville både give sikkerhed for boligejerne og ville give et mere retfærdigt boligskattesystem

ordning ville vi sikre at folk ikke ville blive beskattet ud af deres hjem med løbende skatter og samtidig ville der ske en mere retfærdig beskatning af den samfundsskabte værdistigning i ejendomme

har vi store problemer med det både i forhold til den fordelingsmæssige profil

også i forhold til at der er noget grundlæggende mærkeligt i at

nogle ordentlige data som man lægger til grund for de regler der ligger

at få præcise nok data så nu laver man

man giver en skatterabat det er grundlæggende en dybt useriøs måde at indrette et

for boligbeskatningen fremfor år efter år at give en milliardrabat

er rabatter som i kroner og øre primært kommer dem der har de største huse til gode de to sidste ting i lovforslaget som handler om etapevis implementering af grunddataprogrammet og den individuelle boligstøtte

overveje hvad det var enhedslisten havde af tanker i forbindelse med det her med at

når man sælger sit hus så skal man betale skat af den fortjeneste man har af boligen for det må man jo have gjort sig nogle tanker om så derfor

må man for eksempel sige at det har jeg i ti år og så må man trække den udgift fra man havde

købsprisen betyder det at de udgifter

over til i det omfang det er muligt

ser vi helt bestemt også at man kigger på hvad for nogle forbedringer der er

på huset og at man på den måde også kan trække det fra det vil være det logiske når man laver sådan

som jeg skitserer her sikrer

en retfærdig beskatning af de samfundsskabte værdier samtidig med at

at de kan blive boende i det hus de har købt det vil være en mere retfærdig model end en model hvor man fortsætter med at bruge masser

til skatterabatter til boligejerne når de penge i stedet for kunne have været brugt til velfærd jeg synes også at dansk folkeparti mangler at svare på

tydeligt at man overhovedet ikke synes at markedets frie kræfter har nogen som helst effekt

der er tonsvis af mennesker der åbenbart gerne vil bo i københavn hvorimod husene

ret mange der vil bo der det kan man jo så prøve at

men jeg forstår simpelt hen ikke at man ikke anerkender at der er nogle markedskræfter

det er det der faktisk gør at priserne ændrer sig

fru pia adelsteens hus stiger jo også

markedet omkring boliger udvikler sig på en bestemt måde som jo hænger sammen med hvordan samfundet som sådan udvikler sig og også hvordan samfundsøkonomien udvikler sig

i fru pia adelsteens hus som som skyldes de ting som fru pia adelsteen måtte have gjort ved sit hus

man sige opkrævning af grundskyld der har været på grund af stigningsbegrænsningen på grundskyld kan man jo se og det er jo også det svarene fra fra skatteministeriet siger

til at huspriserne er steget tilsvarende

jo en af de ting der sker hvis man har en for lav beskatning jamen så resulterer det jo faktisk i nogle højere

ordet

samfundsskabte værdier men den måde man har opbygget skattesystemet på

i huset altså får det gjort bedre eller fordi det forfalder eller andet og det er jo tanken med de to skatter op mod hinanden

jorden i vores land danmark

vi er borgere i danmark vi opfatter grundskylden som den leje eller den afgift man betaler for at have ejendomsretten til et bestemt stykke jord der betaler man så et beløb til fællesskabet derfor

synes vi at grundskylden er en retfærdig skat og økonomisk set er det også en meget

hvis grundskylden for eksempel bliver sænket så vil det omgående blive kapitaliseret i i højere grundpriser i forhold til til

og det er jo ikke kun noget som er afgjort af om du har renoveret dit badeværelse det

markedet omkring boligen

beskatningen af en

at man beskatter begge dele grunden til man beskatter boligen

jeg vil sige at vi er meget meget opmærksomme på den

og vi vil også holde meget øje med regeringen i forhold til om beskatningen på

procenterne i forhold til den boligskat der skal betales

når boligaftalen for alvor træder i kraft vil

være lavere end de er i dag så den del kan jeg i hvert fald bekræfte men men den model som vi foreslår

vil betyde at alle boligejere vil have mulighed for at blive boende og vi vil gerne indføre et indefrysningsprincip vi ønsker at lave en exitbeskatning

kombineret med en udfasning af skattestoppet som i to tusind og femten elleve milliard kroner

tak

indfører vi med det her forslag dele af boligbeskatningsaftalen nemlig forsigtighedsprincippet og den midlertidige indefrysning indefrysningen betyder

betale samme grundskyld som man gør nu frem til det nye boligbeskatningssystem træder i kraft en eventuel stigning i grundskylden vil blive indefrosset som et rentefrit

nogle der har brokket sig lidt over

men det har efter hvad jeg er oplyst ikke været muligt at lave et system frem mod

nu og her forsigtighedsprincippet er en anerkendelse af at det er umuligt at værdiansætte en ejendom med meget stor præcision en salgspris vil altid være præget af stor usikkerhed og der er ikke én objektiv pris for en ejendom de omstændigheder ejendommen bliver solgt under betyder

for eksempel et par der ligger i skilsmisse og som vil hurtigt af med deres bolig

folk kan vente med at sælge til de får den rigtige pris

et bærende element i det kommende boligbeskatningssystem så man kun betaler skat af firs procent af sin vurdering man lader altså usikkerheden komme borgeren til gode omvendt betyder det at man kun kan få nedsat sin skattebetaling

der påviseligt er lavet så store fejl i

vi er stadig væk imod og bakker

så flere elementer hvor man må sige at det er så kompliceret et regnestykke

sort hvidt at sige at boligejerne får mere ud af det her

er nogen der kommer til at skulle gå fra hus og hjem men overordnet set

radikale venstre har været modstander af skattestoppet på boliger siden det blev indført i to tusind og to

de penge man har brugt på det boligskattestop kunne være brugt meget bedre vi synes at det har været med til

skabe social ulighed det har også været med til at skabe geografisk ulighed mellem de store byer og landdistrikterne

fællesskab og vores samfund samlet set har fået for lidt ud af de penge man har brugt på at have sådan et skattestop

hvis man havde brugt pengene på at fremme det at folk går på arbejde det at folk tager en uddannelse og det at folk starter en virksomhed og bliver iværksættere det havde vi fået meget mere ud af som fællesskab mange flere arbejdspladser

brugt mange penge på et boligskattestop som vi ikke rigtig har fået noget ud af som fællesskab

den aftale vi har indgået med en række andre partier som ophæver boligskattestoppet

rigtig mange år og vi havde da gerne ønsket at man havde stoppet boligskattestoppet noget før

det synes vi ikke der var nogen grund til lovforslaget her tager hånd om to dele af vores aftale den ene er at man kan få lov at indefryse den stigning der kommer i grundskylden det synes vi er fornuftigt så betaler man den så senere når man sælger boligen vi synes også det er fornuftigt at man lægger det her forsigtighedsprincip ind man siger at når en bolig er vurderet til et beløb

b olsen var meget fint inde på

fordi vi politisk anerkender at der er en usikkerhed om de ejendomsvurderinger derfor er det en god idé i forhold til borgernes retssikkerhed at man tager

til skattestoppet var udgangspunktet jo at det skulle udløbe i

og den her boligaftale indebærer

fem og tyve samlet set skal hældes tyve milliard kroner

kunne være gået til nogle af de rigtig mange ting

som jo er kommet fra diverse såkaldte reformer lige pludselig skal

som som de radikale egentlig er imod for

de radikale

men nu bliver der brugt milliarder

venstre at boligskattestoppet skulle videreføres i uendelighed nu er de partier vendt rundt og vil have boligskattestoppet afskaffet godt nok væsentlig senere end jeg tror både enhedslisten og radikale venstre synes er en god idé og det er derfor vi er med i aftalen

tusind og to altså i seksten år har der været skattestop for ejendomsværdibeskatningen og det har udhulet velfærden med ni milliard

indkomster men også geografisk vi har

de huse og lejligheder som har været mindst værd har betalt

det meste af resten af landet

den dårligste idé og det er ærgerligt at det skulle tage så lang tid at få gjort op med

at opgøret med skattestoppet er

en god idé men i lighed med

herre rune lund fra enhedslisten synes vi er en meget dyr fornøjelse så at sige ud over at det har kostet ti milliard kroner på velfærden at

det her skattestop ser vi nu også at den model der bliver lavet koster tyve milliard

der ellers kunne være gået til pædagoger sosuer og sygeplejersker

i de her tider hvor vi diskuterer regeringens

regningen bliver sendt fuldstændig en til en til lejerne

den her store diskussion vi har om hvor folk bor og så videre samtidig

i mursten over de sidste seksten år det viser sig

godt du klarer dig økonomisk igennem et liv

samfundsskabte værdier for jo

historiske stigninger der sker på boligmarkedet inklusive perioder hvor vi har forfærdelige kriser som

under finanskrisen og det at din livsindkomst

skal være determineret af om du kommer ind på boligmarkedet eller ej og altså ikke af hvad du uddanner dig til eller hvad du arbejder med eller hvor meget du knokler

at have haft det her skattestop vismændene

regeringen lavede med en række partier

fornuftige vi synes at indefrysning er en fin idé vi har også ønsket

og seksten og igen i januar

vi netop sagde lad os nu få normaliseret beskatningen af vores boligområde men sikre at ingen skal gå fra hus og

sælger sin bolig har man jo de

med de tyve procent

tit også sidder der fordi

det synes vi er for meget samtidig med at vi anerkender at man aldrig kan lave en fuldstændig

mange tak for det lovforslaget som vi behandler her har som

til formål at udmønte den her aftale om ejendomsskatter og ejendomsvurderinger som blev aftalt i en bred kreds her i maj

bakker vi naturligvis lovforslaget

det skal heller ikke være nogen hemmelighed at vi også gerne havde set at vi havde været endnu mere ambitiøse på det her område og var gået endnu længere faktisk havde vi allerhelst set at man havde afskaffet de

muligt at komme igennem med så derfor var vores ambition i de her forhandlinger at sikre den højest mulige grad af tryghed for de danske boligejere

man ikke risikerer at blive sendt fra hus og hjem af stigende boligskatter som vi ellers har hørt så mange historier om jeg vil gerne fremhæve to ting som vi synes er med til at skabe øget tryghed og som

det første er det som flere ordførere også har nævnt om forsigtighedsprincippet

med det nye ejendomsvurderingssystem anslås det at man har en fejlmargin på plusminus tyve procent i forhold til den faktiske værdi af boligen og der synes vi

meget fornuftigt at indføre det her forsigtighedsprincip sådan

at risikoen ikke ligger

at færrest muligt kommer til at betale for meget i boligskat det andet element jeg vil fremhæve er jo så det her med

og tyve i forhold til to tusind og sytten det betyder så at man i hvert fald ikke bliver overrasket over en stigende grundskyld som vi jo har kæmpet meget imod i det konservative folkeparti det betyder at man ved hvad man har at gøre med

ikke længere har råd til at bo i sin bolig med princippet om indefrysning synes vi også vi bevæger os et lille skridt ind i det system som jeg indledte med at sige sådan

set er det ideelle nemlig det her hvor man først betaler sin skat når man har pengene i hånden men med aftalen får vi sikret øget tryghed for boligejerne man kender

eksempler vi har hørt

de løbende boligskatter er de situationer

og det gør vi i hvert fald med det her system

modtagelse af lovforslaget der udgør et vigtigt skridt på vejen mod øget tryghed

omkring boligbeskatningen og for alle folk der ejer bolig i danmark og det er heldigvis rigtig rigtig mange danskere det er en stor beslutning at købe en bolig for de fleste danskere

er det den største økonomiske beslutning de kommer til at træffe igennem livet og derfor er det også kun rimeligt

er tryghed omkring boligskatten for den enkelte så man ved hvad man skal betale og hvornår

som indgår i i det her lovforslag vil boligejerne opleve

den midlertidige indefrysningsordning som sikrer at stigninger i grundskylden for hele to tusind og atten

det år vi befinder os i vil blive indefrosset i forbindelse med opkrævning af grundskyld for andet halvår to tusind og atten det betyder så at de

der neutraliserer vi den samlede stigning der skulle

og sytten men det har først været muligt at gøre det her med lovgivning

skal vi sikre at usikkerheden forbundet med værdiansættelse af fast ejendom kommer ejerne til gode

det vil gælde fra det tidspunkt hvor de nye ejendomsvurderinger

forargede over særlig på den

venstrefløjen det er fordi vi i

vi sige at du skal betale fyrre procent eller halvtreds procent af din løn

skal vi være åbne og ærlige omkring og der har de partier der støtter op omkring

skal komme den enkelte boligejer til

som enhedslistens herre rune lund gør og sige at det

urimeligt når man laver et procentvist nedslag

får du i kroner og øre en større lettelse end hvis du har en lille bolig men men altså

det er jo den måde vores skattesystem er

jo mere du tjener

og det er efter min opfattelse også ganske rimeligt der er jeg nok ikke helt enig med herre rune lund

den midlertidige indefrysningsordning og forsigtighedsprincippet er to helt centrale brikker i forhold til at sikre tryghed om boligbeskatningen og jeg er derfor også tilfreds med den brede opbakning

vi skylder de mange danskere

hvad de skal betale i skat og rimelighed i hvad

er så de lovforslag der udmønter de dele af boligforliget der skal

skatterabatten som er ind i vurderingssystemet

den permanente indefrysningsordning det her var den midlertidige og den moderniserede stigningsbegrænsningsregel og sidst men ikke mindst skats overtagelse af opkrævning af grundskyld

og skattevæsenet fremadrettet

rykke det væk fra fakturaen man modtager i sin e

og senere folketingssamlinger jeg ser frem til at regeringen

kommende lovforslag her i folketingssalen så vi kommer helt i hus med et nyt

bredt forlig sådan at det uanset hvad der skulle ske ved næste folketingsvalg hvor jeg naturligvis håber

hvis det skulle forholde sig anderledes så

svært at se at der skulle rykkes ved den her boligbeskatningsaftale al den stund at den er meget bred

kvittere for det gode samarbejde der har været i et forhandlingsforløb som har været

rejst af herre rune lund fra enhedslisten og jeg har adresseret nogle

her er der nogle partier der tager nogle penge

brugt til alt muligt andet og letter beskatningen af

og det er jo rigtigt nok at vi bruger nogle penge på

sænke boligbeskatningen

at vi har et boligbeskatningssystem som modsat det vi har

vi sikrer en indtægtskilde for staten muligvis på et lidt lavere niveau

et meget stort milliardbeløb ind på boligbeskatning over fyrre milliard kroner om året og når boligmassen vokser i værdi i de kommende år

deres investering men en del bliver også betalt ind til fællesskabet og kan blive brugt til at finansiere en række andre ting

ønsker jeg ikke det ønsker regeringen ikke

er jo fair at have det politiske

og det er som sagt rigtigt at det kunne det

jo et råderum som enhedslisten på ingen måde har været med til at tilvejebringe hvis det stod til enhedslisten

i blandt andet den tidligere venstreregering som sikrer at vi nu har

magt som de har agt i folketingssalen så havde vi ikke

lavet de reformer der har gjort samfundskagen større og gjort danmark rigere og gør at vi nu har mulighed for både at give penge til velfærd og sænke skatten i

selv om jeg vil anerkende at vi har haft et godt samarbejde

steenberg siger om at nu har vi ikke noget boligskattestop længere

ikke er her længere men det er erstattet af et nyt

at grundskylden voksede men nu har vi skabt et system hvor

bedre boligskattestop end det vi havde så at boligskattestoppet er væk er jeg ikke enig

rettet op på men den sikkerhed og den politiske intention der lå bag foghs vision

af stigningerne i boligskatten tilbage i to tusind og et er

skatteministeren var så høflig at give en kvittering til de partier der har

jeg vil også sige at der flyver så mange politiske sager forbi

sætter et ret stort aftryk og som vil have en meget langtrækkende

jeg synes at at vi egentlig står os godt alle sammen ved at have indgået den her aftale med de

der var en så udmærket argumentation fra skatteministeren i

den glæde skatteministeren ender med at udtrykke over aftalen synes jeg også

er så fin at jeg tror de færreste ser ret meget

vi er måske dem der allermest entydigt har været glade for aftalen også i behandlingen her men

i forhold til muligheden for at kunne betale som borger

der ikke er en automatik i at man nødvendigvis skal vente i de her år

betale det man skylder det er et godt fornuftigt og sundt

og det er udfordringen i den her sag derfor har vi valgt at sige

vælge at sige at alle bliver omfattet af indefrysningsordningen og det

må se under udvalgsbehandlingen hvad mulighederne

jeg tror som sagt at der også

der ligger nogle forudsætninger til grund der er nogle notater og så har folketinget

inklusive de partier der en del af

en del af det parlamentariske arbejde hvis det så viser sig at være muligt

skatteministeren siger på den ene side til herre andreas steenberg at det er forkert at skattestoppet

enhedslisten at vi da skal være glade

der så sker en løbende beskatning af det ud fra de satser der er gældende det er jo ligesom at sige to ting på samme tid

en rigtig god idé at man laver et system fremadrettet hvor man siger

så beskatter den ud fra de gældende satser vi bryder os ikke om forsigtighedsprincippet vi synes man skal

til at konsolidere nogle data som er tættere på virkeligheden end dem man åbenbart har en ambition om at

de tyve milliard kr som vi taler om

som kunne være brugt til noget andet og når man for eksempel tilbage fra velfærdsaftalen i to tusind og seks kan se at der står at pengene skal reserveres til at sikre finansieringen af velfærdssamfundet i fremtiden så

et politisk økonomisk råderum det råderum er så større eller mindre afhængigt af hvilke beslutninger man træffer

fra nordsøen renterne i forhold til hvad vi får ind

regering vi har nu og mit parti venstre stod i spidsen for en lang række reformer der øgede råderummet

man kan altså også fremtidssikre danmark og vores velfærdssamfund ved at sikre gode vilkår for at

at vi er konkurrencedygtige at man som boligejer

mange fra rig til fattig der ejer en bolig

det er et politisk ønske fra mig folk skal eje deres

man siger i velfærdsaftalen

som har kastet tusindvis af mennesker ud i fattigdom

at der skal være råd til fremtidens velfærd så er det da et gigantisk løftebrud

at hvis vi ikke havde indgået den her aftale

den brede aftale der var om et boligskattestop

tusind og et det er fuldstændig rigtigt det har vi ikke ønsket

vi ønsker ikke at boligskatterne skal stige jeg ønsker et beskatningssystem

det er kun rimeligt at hvis man får mere i løn skal

et boligskattesystem hvor folk må gå fra hus og hjem fordi de ikke ved hvad de skal betale eller fordi de ikke kan betale

ikke flere indtegnet til korte bemærkninger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

til at vi får en grønnere bilpark det gælder både når det personbiler

har en fælles vejbenyttelsesafgift for lastbiler på tolv

godstransport i danmark sverige sverige holland og luxembourg

et fælles samarbejde som er gavnligt for branchen og som erhvervslivet

med det her lovforslag sker der altså ændringer i

afgifter pointen

en øget tilskyndelse til at køre med lastbiler der forurener mindre

og nu vil satserne stige cirka tyve procent i realpriser for de såkaldte dagsvignetter og for de ældste og mest forurenende køretøjer i forhold til to tusind og et niveauet langt de fleste danske køretøjer

så meget danske køretøjer der vil blive berørt det

er en øget indtægt fra det her område som indgår i

køretøjsregisteret

mulighed for at virksomheder der opkræver betaling for brug af veje broer færger

via nummerpladeoplysninger kan sende en opkrævning til en køretøjsejer

lave nogle smarte betalingsløsninger

meget kort sige at dansk folkeparti også støtter det her forslag

det er jo som der blev nævnt en ændring af vejafgifterne for lastbiler altså over tolv

satserne bliver differentieret på den måde sådan

at dem der forurener mest også betaler mest dem der forurener mindst betaler mindst det er jo egentlig rimelig logisk så bliver der som nævnt den her udvidelse af adgangen til køretøjsregisteret så de der

osv kan fremsende en regning direkte til køretøjets ejer det giver jo mulighed for nogle af de her nye moderne betalingsløsninger

trafikanterne ikke skal standse jeg har dog et spørgsmål lige i den forbindelse

får scannet nummerpladen og en anden ting at der bliver sendt en regning men hvad hvis de ikke betaler hvordan vil man sikre sig at man så rent faktisk får penge ind

det er eurovignette ordningen i forhold til lastbiler der er tale om her som vi nu ratificerer en aftale

gennemfører den aftale som danmark har indgået i december to tusind og sytten med de andre lande i eurovignette samarbejdet holland luxembourg og sverige aftalen forlænger så dette samarbejde frem til og ni og tyve men ændrer afgiftssatserne og differentierer dem i forhold til de velkendte emissionsnormer

det betyder at man nu indfører et princip om at de mest svinende køretøjer og de køretøjer der slider mest på vejnettet og det er de tungeste i fremtiden skal betale mere end de køretøjer som sviner mindst og slider

vognmændene et incitament til at investere i de mest miljøvenlige lastbiler og man kan sige

blev sidst reguleret i to tusind og et hvor euro

normen lige var introduceret

for sådan læser vi lovforslaget at man ikke

introducerer en dynamisk ordning som tager højde for kommende skrappere krav

må formodes der vil komme til lastbilers udslip frem til

og ni og tyve vil vi jo nok se nye normer udviklet og der er også en markant udvikling af ellastbiler i gang og det bør jo begunstiges endnu mere i vignette systemet end diesel

gasdrevne lastbiler det tager aftalen mellem vignette landene tilsyneladende højde for

vel at euro v køretøjer stiger i pris per første januar

og tyve og dermed bliver en smule dyrere end euro

hensyn til lovforslagets anden del om at give virksomheder der kræver betaling for brug af veje broer færger eller tunneler adgang til køretøjsregisteret

adgang til det er jo en stor debat

har for tiden om samkøring af oplysninger og andet og vi kunne

godt tænke os at vide hvilke oplysninger der er tale om altså om det er andre oplysninger end lige identiteten på ejeren brugeren af køretøjet som følger med vi er som bekendt meget optaget af at der ikke flyder alle mulige personlige oplysninger rundt om folk alle mulige forskellige steder hvor de ikke skulle flyde rundt på trods af de kritiske bemærkninger

vil vi sige at vi selvfølgelig er positive over for lovforslaget fordi det trods alt indfører princippet om at den mest svinende forurener skal betale mest for at bruge det danske vejnet og vi håber da også og det kan måske allerede

at ministeren kan berolige os

her implementerer en mellemstatslig aftale om vejafgift for lastbiler over tolv

det vi er også positive over for lovforslaget som det

der jo et et dataelement som er uklart i mange lovforslag for tiden jeg tror

regeringsfarven der gør at der er de uklarheder jeg tror

fordi vi er på vej ind i en ny tid hvor data

i forhold til hvordan vi samkører registrene og hvordan vi kommer til at samkøre de oplysninger vi eventuelt kan få ud af at give tilladelse til at man må bruge

forhold til at stole på digitaliseringen og alle de muligheder

det er at man ikke kommer frem med slagsiderne til at starte med så lad os kigge positivt på det her og sige ja tak men samtidig virkelig fra starten af komme frem

i forhold til at samkøre registrene hvad er det egentlig for

en overvågning vi kommer til at lave helt bevidst

men hvad er det så samtidig den her overvågning kommer til at kunne

den personlige frihed for de mennesker der kører rundt i de biler og lastbiler som man kommer til at registrere det er ikke noget vi har for vane

i dansk politik pt at være for skarpe på til at starte

den aftale danmark har indgået med andre lande om den her vejbenyttelsesafgift for

lastbiler den ændring regeringen

som betyder grønnere lastbiler er vi meget store tilhængere af

det er rigtig klogt at man går ind og differentierer afgiften så den rammer de lastbiler der forurener mest

også

også støtte lovforslaget jeg skal ikke stå og gentage det som de tidligere ordførere har sagt

bare lige fremhæve et element som vi synes

vi ved jo netop at det er den her ikkekvotebelagte sektor

vi nået til en sikkert ganske tilfreds skatteminister

tak for det formand og tak for tilslutningen til lovforslaget

udmøntning af det der så smukt hedder en mellemstatslig aftale

den såkaldte eurovignette jeg er glad for

i aftalen om at opdatere afgiftssystemet med tidssvarende

gøre så der er ikke nogen politisk uenighed i det spørgsmål i hvert fald efter regeringens opfattelse

sikrer den nye aftale en rigtig balance mellem på den ene side erhvervenes økonomiske vilkår og på den anden side miljøhensyn samtidig finder vi det både rimeligt og også naturligt at både danske og udenlandske

at man betaler for det slid man foretager på vejene med lovforslaget gennemføres der en udvidelse af adgangen til oplysninger i køretøjsregisteret for virksomheder der står for drift af veje

færger eller tunneller

de her virksomheder mulighed for at sende en regning for brug af infrastrukturen direkte til bilens ejer det kan være relevant ved manglende betaling men det kan også bane vejen for mere smidige betalingsløsninger i fremtiden til gavn for både virksomheder

for eksempel forestille sig at det bliver muligt for trafikanter at køre over en bro det kunne være storebæltsbroen

at man bare kan køre igennem og

det vil gøre det lettere for operatøren i det her tilfælde

for bilisten at at man betaler automatisk

på den måde så det kan give en besparelse for alle parter og dermed en samfundsøkonomisk fornuftig

et godt eksempel på hvordan alle de data

i samfundet og understøtte forskellige forskellige mål i det her tilfælde ønsket om at komme så hurtigt fra

under hensyntagen til

men også ud fra et forbrugerbeskyttelses og databeskyttelsessynspunkt

så meget debat omkring forslaget men jeg for de kommentarer

i forhold til

eurovignetten så er nogle selskaber der opkræver den her afgift

sender en del af dem videre

antager jeg for eksempel ved brug af private inkassofirmaer

hvordan man kommer efter dem der ikke betaler er det dem der administrerer systemet ikke bare i danmark men i de lande hvor hvor det ligesom er

lige præcis her synes jeg at

er der jo også en registrering af at det præcis er din bil og et sted står

storebæltsbroen på præcis det tidspunkt nu bliver det så en anden form for registrering af at det køretøj er kørt igennem betalingsanlægget ved

af dem de sidder sammen med inde i bilen

helt enig med herre jesper petersen i jeg har selv

ti år i folketinget været skeptisk over for registerdeling

det skal man selvfølgelig også være

nået frem til og det er så min politiske holdning i dag efter ti år i folketinget

hvordan man samkører registre hvilke retsgarantier

at have en principiel modstand mod at samkøre ting

det mener jeg i høj grad er muligt at gøre uden at man går på kompromis med retssikkerhedsmæssige garantier hvis man hvis man tænker sig om og det

hvert fald være planen at gøre i forhold til den her

da der ikke er flere som har bedt om ordet

jeg foreslår at lovforslaget henvises til skatteudvalget

aftalen om finansloven to tusind og atten nogle af tiltagene kommer først til senere regeringen lægger op til en række skattelettelser

ligesom det bliver foreslået at boligjobordningen skal gøres permanent beskatningen af fri telefon og

privat telefon og internet skal fjernes fra to tusind og tyve og derudover vil regeringen afskaffe udligningsskatten på pensionsopsparing

hæve beløbsgrænsen for børneopsparing fra tre tusind kroner til seks tusind kroner

det handler jo i bund og grund om prioriteringer i den økonomiske politik når betydelige lovforslag til nedsættelser af skatten bliver bragt til torvs her i folketingssalen

socialdemokratiet sætter velfærd først der er for mange velfærdsområder med problemer og også velfærdsområder hvor der vil være betydeligt stigende behov

de kommende år samtidig

få indgået forsvarsforlig der nu er lykkedes men som jo

samtidig med at få genrejst og forbedret vores skattevæsen

se et behov for at lægge grunden til fremtidens vækst og beskæftigelse med investeringer i uddannelse

og det er et relativt lille råderum vi egentlig har

at der bliver flere ældre som er en del af befolkningen og

der bliver flere børn regeringen har til gengæld kørt enormt meget rundt i en indtil nu endeløs diskussion og en ideologisk betinget bestræbelse på at sætte skatten for de mest velstillede

højere pensionsalder og meget andet for at komme til at kunne sætte personskatten ned

blevet til noget borgerne virker ikke rigtig interesseret i at der skal være markante lettelser af topskatten og der er heller ikke flertal for det i folketinget det er heller ikke svaret på danmarks udfordringer så jeg forstår godt

befolkningen til gengæld forsøger man sig så med andre mere indirekte nedsættelser af skatten hvoraf mange er rettet mod de mere velstillede dele af befolkningen her med lovforslaget er der så en lidt broget buket hvor socialdemokratiet gerne vil støtte at der efter mange års fastlåst beløb bliver lavet en forhøjelse af hvad man

godt med det samme sige at vi egentlig ønsker at få lovforslaget opdelt på den måde at vi kan komme til at bakke op om det element i lovforslaget til gengæld

lægger det beslag på et stort beløb der kunne bruges væsentlig bedre det gælder i øvrigt for flere af de her skatteforslag og det er gennemgående lettelser der kommer mere velstillede grupper til gode boligjobordningen er uforholdsmæssig dyre arbejdspladser

den seneste version forventer alene at give tre hundrede fuldtidsbeskæftigede ekstra for os var boligjobordningen et kriseredskab vi var selv med til

indføre det vi er ikke imod ordningen af princip men men den har haft sin tid

svar til herre rune lund at næsten halvdelen af de fire hundrede og fem og fyrre million

andre håndværkere uden andre skatteyderes hjælp

stadig væk et stort dødvægtstab ved ordningen altså at en meget stor del af det der bliver udført med fradrag ville være blevet gjort alligevel det fremgår af skatteministeriets egen evalueringsrapport

i et mere overordnet perspektiv i den økonomiske politik står det også klart at tiden er løbet fra ordningen både finansministeren og beskæftigelsesministeren udtaler sig om risikoen for overophedning og mangel på arbejdskraft i den ene uge og ugen efter bruger man så et stort millionbeløb på at videreføre en boligjobordning som øger efterspørgslen i en bestemt branche der ikke kan siges at lide nød i forvejen og som jo i et eller andet omfang er i konkurrence om arbejdskraften med den industri som vi ud fra et konkurrenceperspektiv har brug for ikke kommer til at opleve

et stykke derhen før det er det generelle billede er mangel på arbejdskraft men i nogle brancher og i nogle dele af landet er der rigtig nok et problem der trænger sig på og det er ikke noget boligjobordningen hjælper på

bør vi bruge skattekronerne på skoler ældrepleje og daginstitutioner

og ikke lede arbejdskraften til en bestemt branche med den her form for statsstøtte punktet om arbejdsgiverbetalt fri telefon og internet har en endnu mere skæv fordeling knap tres procent af provenuet går til skattelettelser til de tyve procent mest velstillede skattelettelsen koster mere end

burde gå til at forbedre forskellige velfærdsområder jeg synes at det klinger hult når regeringen og dansk folkeparti påstår at man gerne vil give skattelettelser i bunden af indtægtsskalaen det er overhovedet

med de her tiltag endnu en gang sker der det stik modsatte udligning i skatten vil man også afskaffe

lidt mindre beløb det drejer sig om men alligevel synes jeg at den har sin berettigelse og rimelighed i

det synes de nuværende regeringspartier med undtagelse af liberal alliance

skattereformen fra to tusind og ni det var simpelt hen lidt for godt at give i pose og sæk til de mennesker der havde haft råd til med meget store fradrag at indbetale på private pensionsordninger hvorefter man så efter topskatten var blevet sat betydeligt ned så kunne få de penge ud til den væsentlig lavere beskatning det synes selv venstre og konservative var lidt for flot og derfor indførte man udligningsskatten det var en utilsigtet gevinst kaldte man det dengang da

det vi fik jo en lang forklaring om alverdens forskellige ting

mente at det var et kriseredskab ikke desto mindre

jeg havde mange debatter sidste sommer med folk der ringede ind i radioprogrammer og alt muligt om boligjobordningen

at få istandsat huset eller få ordnet haven

fru louise schack elholm har den personlige oplevelse med nogle

men den helt store omkostning ved det her forslag kommer jo fra at der er nogle mennesker som godt selv kan betale for håndværkerregning og alligevel vil få udført den opgave som de har tænkt sig at få lavet

fornuft i mens der var behov for at få sat gang i økonomien der kunne det være en god måde

synes jeg som ansvarlige politikere se hinanden i øjnene og

så pludselig går ind for servicedelen er jo ganske overraskende på

en servicedel på en boligjordning jeg forstår ikke

man ikke kan støtte op om at folk får hjælp i hverdagen

fordi ældre har sværere ved at få malet huset eller få ordnet vinduerne eller noget andet

er jo ikke et spørgsmål om at det det kun er de rige der bruger

det ældrepolitik og det er den samme regering som i vil halvere

de penge vi har at arbejde med til den fælles velfærd

kommende år og regeringen udarbejder selv beregninger som siger at der er behov for en vækst i

hvis man alene skal følge med den udvikling der sker det er man totalt ligeglad med

det vil da gå ud over ældre mennesker der vil da blive flere svigt af ældre mennesker i ældreplejen

hvis man er så benhårde

således opløftet og opmuntret oven på socialdemokraternes positive indslag

til det her forslag som jo er en del af finansloven vil jeg prøve på vegne af

give et lidt mere positivt billede af det

det vil vi selvfølgelig dels fordi

det faktisk er en rigtig god lov vi får udmøntet i forbindelse med den her

den meget velfungerende boligjobordning og serviceordning som vi har i dag og det er en ophævelse af beskatningen af fri telefon og internet og det er afskaffelse af udligningsskatten

i dansk folkeparti er vi meget tilfredse med den her del af finansloven vi synes faktisk det er

også det er den helt rigtige måde at give skattelettelser på hvis man endelig skal diskutere skattelettelser jeg er

men vi mener sådan set også at det er serviceforbedringer set i forhold til at folk får en bedre råderet over deres egen økonomi og man får også tilskud og motivation til at benytte sig af arbejdskraft hvor der

betales moms og afgifter og skatter af

der bliver udført hvis man kigger på det her samlet

synes jeg selvfølgelig at boligjobordningen og servicedelen fylder

december og helt frem til vi indgik aftalen

fast tradition for at man skulle sige at det var aktiviteten i byggebranchen som gjorde

boligjobordningen i dansk folkeparti har vi hele tiden sagt at det egentlig

det væsentligste argument for at man skal støtte

forudsætninger som vi syntes var fornuftige og forstandige og det var jo at

det her med at lade folk indberette

redskab til at minimere sort arbejde

boligjobordningen i en sådan grad at det også har kunnet ses i forhold til

blevet efterspurgt på det sorte marked så er der hele vedligeholdelsesdelen af danske boliger der er værdier for over fem tusind milliard kroner som vi har en interesse i både bliver vedligeholdt men også energioptimeret

driftsomkostningerne

praktikpladser flere lærlingepladser

på danske arbejdspladser vi har jo kunnet se at nogle af de steder hvor man har været rigtig gode til at generere flere lærlingepladser har været hos de små og mellemstore håndværksvirksomheder

nej det er faktisk de mindre virksomheder dem som egentlig mere begiver sig ud i service og vedligehold

ombygninger tilbygninger og forbedringer

uovertruffent vi synes i dansk folkeparti at det er den rigtige indsats at

få den permanentgjort det har været til stor gene at man ikke har vidst år

den udløb hvornår der kom ændringer

boligjobordningen eller ting der

med den her model får vi også sikret at de private husejere som vælger eksempelvis at investere i

få alarm på deres ejendom på grund af

en del af finansloven men vi er også en del af de partier som synes at det her

er et rigtig godt lovforslag som

det skyldes mest at herre hans kristian skibby siger at det her er den

måde at lave skattelettelser på

vi har stillet hvordan fordelingseffekten af det her

og i forhold til boligjobordningen konstatere at de ti procent rigeste scorer cirka tredive procent af rabatten i forhold til fri telefon er det cirka fyrre procent af rabatten som bliver snuppet af de ti procent rigeste og hvis vi tager provenuets fordeling i forhold til afskaffelsen af udligningsskatten er det

faktisk sådan at over firs procent af rabatten går til de ti procent

at boligjobordningsdelen og servicedelen er det

de finansielle vilkår for de danske familier og

afskaffelse af den her skat så kan man diskutere om der var plads til det ja det var der så og det var noget som andre partier insisterede meget på og er man med i et flertal hvor man søger indflydelse så må man også nogle gange give sig jeg ved godt det kan være lidt svært for enhedslisten fordi man så sjældent er med

er bare en serviceoplysning at hvis man nogle gange

det handler om at give sig men lige før sagde ordføreren at det var den helt rigtige måde at lave skattelettelser på

i forhold til den hurtigere udfasning af

bliver scoret af den rigeste

her er en samlet pakke og der er nogle ting som nogle partier har båret ind

til forhandlingsbordet og ting har andre været mere nidkære over

er en fremrykning af en allerede indgået aftale vi synes det er sund fornuft at man også

sikrer en afskaffelse af udligningsskatten og det står jeg

men det er ikke noget som vi er kommet med til forhandlingsbordet

regeringen jo egentlig fremlagde en plan hvor man sagde

set kun ønskede et servicefradrag så børnepasning og vinduespudsning

mere ind i den her samlede del af finanslovsaftalen hvor der også indgik nogle skattelettelser netop fordi vi kunne se at det er nogle af de steder hvor der også genereres

lærepladser lærlingepladser og praktikpladser

uddannet børnepasser som sådan eller uddannet vinduespudser

at vi kom med i en aftale for at sikre

selv i forhold til at der bliver gjort en større indsats for

et ret godt samarbejde med dansk folkeparti i forhold til at få regeringen væk fra sine ideer om at skulle lave markante nedsættelser

det synes jeg har været rigtig godt og meget virkningsfuldt det lykkedes ikke

eksempel i det her lovforslag noget som

helt gængse princip i skattelovgivningen om at

skal det stadig væk beskattes og det sker når man altså ophæver beskatningen

fri privat telefoni

og det er altså typisk de mere velstillede grupper i danmark

ikke rengøringsassistenten der har

en smartphone og et internet og telefonabonnement

der er vi typisk oppe i de højere lønlag og det viser de tal

herre jesper petersen repræsenterer selv et parti her

afskaffede formueskatten

man gjorde det for at få de konservative med

en finanslovsaftale

socialdemokraterne med at man står hernede og er misundelige på en model hvor nogle kan få

en beskatning fjernet på fri telefon

så travlt med det hos socialdemokraterne når partiet selv synes det er fantastisk

fri telefon er rigtig rigtig mange almindelige lønmodtagere med såkaldt almindelige lo indkomster

mekanikeren måske har et større behov for

være til rådighed i forhold til gode råd hvis der

og alt muligt andet det lader vi

fri telefon og det vil jeg egentlig ikke blande mig så meget i jeg synes

erkende

der er rigtigt nok mange mennesker der i forbindelse med deres arbejde er udstyret med en telefon af deres arbejdsgiver

er en telefon de anvender til deres arbejde og den betyder ikke at de har

og internet og hele dynen det skal man altså lige adskille her det er ikke alle folk der har en arbejdstelefon der nu får en stor skattelettelse det er folk der har deres private telefoni og private telefon betalt der er vi altså et andet sted end det typiske lo arbejdsmarked hvor det er det man ligesom får med i sin lønpakke og hvis det er det rigtige at gøre for arbejdsgiveren og lønmodtageren i det forhold synes jeg de skal gøre

at man så bliver beskattet af den værdi som hvis man havde fået udbetalt

nu ved jeg ikke om herre jesper petersen har en folketingstelefon

løntilskud på vores lønseddel bagefter det var socialdemokraterne i

blev kompenseret for det

jeg både privat og arbejdsmæssigt

hvor der er det der hedder fri tale og fri sms og alt muligt andet mange af dem er sågar

udbygget senere hen i forhold til andre eu lande

har det jeg tror faktisk de fleste bruger den samme

her lovforslag udmønter de dele af

her hæver vi

en nulvækst i den offentlige sektor i flere år så det her er altså en

men i dag behandler vi skattelettelserne og derfor handler min tale primært om skattelettelser

er at gøre boligjobordningen permanent

alle danskere for den er ikke kun målrettet nogle få

kan få hjælp til rengøring istandsættelse børnepasning eller havehjælp i hverdagen

for de travle børnefamilier det kan være rigtig svært at få hverdagen til at hænge sammen og der kan det være noget af det der gør at det bliver lidt lettere at få hverdagen til at hænge sammen de ældre som måske ikke er tilfredse med det niveau

få tilskud til at få

selv kan male huset få støtte til at få malet huset så det er altså en ordning

også sort arbejde for vi ved at det at folk skal sende kvitteringerne ind

i stedet for sort det synes vi er rigtig rigtig positivt den ordning vi havde tidligere fik kritik fordi den ikke var permanent

det synes vi sådan set er er

er omfattet af ordningen det gør ordningen mindre bureaukratisk det synes vi også er positivt

beløbsgrænserne for

større incitament til at hjælpe sine børn bedre på vej

det er positivt at bedsteforældrene har et incitament til det

har nu udtjent sit formål

i skatteministeriet af konsulenthuset damvad kan vi jo se betydningen i forhold til sort arbejde og der er kun fem procent af dem som modtager støtte fra ordningen som siger at hvis ikke de havde fået støtten fra

incitament til at svare andet end at det vil man da ikke få gjort sort så jeg tror ikke på at det er en

at det er en smule mere evidensbaseret at tage udgangspunkt i

en rapport som skatteministeriet har lavet end i de samtaler som fru louise schack elholm har med

bare konstatere at kun fem procent siger at de ville have fået udført arbejdet sort

at man vil lave en boligjobordning fordi man gerne

en skatterabat til dem der har

absolut ikke ikke faktuelt forkert

godt klar over at man fra rød blok ønsker at hænge sig op på en eller en rapport hvori et analyseinstitut på skatteministeriets vegne har ringet rundt og spurgt danskerne om de ville få udført tingene sort hvis ikke de fik fradrag

lavet på et retvisende grundlag jeg synes ikke det var en retvisende

lavet dengang jeg stoler ikke på den og når jeg ser på hvad der ellers har været af undersøgelser hvad jeg har fået forelagt af tal fra alle mulige andre end damvad

på det rent faktuelle plan i forhold til boligjobordningen

fru louise schack elholms indlæg og det tror jeg

bliver brugt om boligjobordningen

som skatteministeriet i årtier har brugt til at undersøge sort arbejde jeg synes

hvad det handler om jeg vil gerne tale

det her med beskatning af fri telefon og internet for jeg mener det er et eksempel på at regeringen altså hellere vil gennemføre den form

de mere velstillede grupper til gode end at bruge

ældre og i sundhed og

havde magten

i skattelettelser og ja det er fuldstændig rigtigt

se en idé i boligjobordningen hvis

for fornuft i men også på det punkt vil vi hellere bruge pengene på velfærd

jeg faktisk i mit indlæg jeg har ikke nægtet at svare på noget som helst men fru louise schack elholm forholder sig ikke til den prioritering som man foretager her hvor man jo hellere vil begunstige nogle velstillede grupper ved at gøre op med et almindelig skattemæssigt princip om at løn der også kommer i andre former for goder bliver beskattet det er så tilfældigvis nogle af de samme grupper som man gerne vil have begunstiget med lavere topskat det kunne man ikke komme igennem med så bliver det så via den her omvej de penge var da bedre brugt på de ældre som fru louise schack elholm i dag stiller sig op og gør sig

med boligjobordningen at gøre hvis man gerne vil hjælpe de ældre skal man

ordentlige bevillinger til ældreplejen hjemmeplejen og så videre

bruger man jo pengene til at lave den her skattelettelse

man må jo sige at ordføreren jo bare ikke

jeg har jo gentagne gange sagt at vi investerer i ældre

flere penge i det vel vi har bare både råd til

giver penge til velfærdsforøgelse og til bevillingerne som socialdemokratiets ordfører her står og taler så varmt

i forslaget vi kan ikke blæse og have mel i munden og vi har meget ambitiøse tanker på

klimaområdet så vi bliver nødt til i bund og

til en anden omfordeling vi har tidligere bakket op om en boligjobordning og da var det en grøn boligjobordning vi gjorde meget ud af at den skulle være grøn

er faldet ud som netop var en del af den her grønne

det hele med hvis der ellers havde været penge til det ville man så

have taget eksempelvis elstik og de intelligente varme og ventilations

grønne elementer som nu er blevet taget ud

til forhandlinger på efter sidste folketingsvalg hvor man netop gik ind og fik en boligjobordning som så også havde den drejning som alternativet ønskede netop i den mere grønne retning det var sf også med til at gøre det gjorde jo at vi fik en grøn boligjobordning men det som vi fra regeringens side brændte meget for var servicedelen det var det vi spillede ud med undskyld jeg er ikke regering men fra venstres side

har været en forhandling og det afgørende jo hvem man har forhandlet

set anderledes ud det gjorde den jo sidste gang dengang vi

og så vil vi gerne byde velkommen til herre rune lund fra enhedslisten

forslag fra finansloven for to tusind og atten man gør boligjobordningen permanent og det er vi imod fra enhedslistens

der i forvejen har råd til at få foretaget rengøring og købe håndværksydelser det koster cirka en halv milliard

scorer tredive procent af skatterabatten

af den skattenedsættelse det vil i to tusind og tyve koste fire hundrede og fyrre million kroner igen er det de rigeste der snupper skatterabatten de rigeste ti procent tager faktisk fyrre procent af skatterabatten her så sker der det at

udligningsskatten som jo er en skat på særlig høje pensioner bliver udfaset tidligere den skulle egentlig

men den bliver fremrykket og det koster hundrede million kroner i to tusind og atten og tres million kroner i to tusind og nitten for dem med store pensionsudbetalinger er der tale om meget store skattelettelser i kroner og øre og den er ekstremt ulige fordelt de en tusind tre hundrede mennesker som har udbetalinger over en million

får i gennemsnit en skattelettelse på fireogtyvetusind kroner de rigeste ti procent snupper over firs procent af skatterabatten og den rigeste ene procent får cirka tredive procent af den her skatterabat det er et

hedder klassekamp mere så må man bare sige at det er der for den bliver ført

konsekvens af det her lovforslag tager fra dem der har mindst og giver til dem der har mest

som enhedslisten ikke har tænkt sig at deltage i og derfor har vi selvfølgelig tænkt os at stemme nej til det her lovforslag

det er desuden sådan at der ud over de tre forslag som jeg lige har nævnt også er et forslag om børneopsparings og selvpensioneringskonti

sker der ikke nogen indholdsmæssig ændring af reglerne for selvpensioneringskonti men i forhold til børneopsparing

ændringen jo at beløbsbrænserne for det maksimale indskud på børneopsparingskonti fordobles hvilket indebærer at det årlige maksimale indskud

indbetale langt flere penge på børneopsparingen

så må man bare sige at det jo så vil betyde at de ressourcestærke forældre kan sende deres børn godt på vej

det er småpenge det koster efter tilbageløb under fem million kroner frem til

og fire og tyve hvor det altså bliver fem million kroner stigende til seks million

fem og tyve men det er alligevel en øget opsparingsmulighed for de ressourcestærke forældre betalt af fælleskassen hvor vi alle sammen indbetaler

tak til herre rune lund der var ingen der bed på med korte bemærkninger så vi går videre til herre joachim b olsen fra liberal alliance

gode skattelettelser som blev aftalt i forbindelse med finansloven for to tusind og atten det drejer sig om en fjernelse af skatten på fri telefon en permanent boligjobordning afskaffelse af den sidste rest af udligningsskatten og mulighed for at lave større børneopsparing

er positivt når man letter skatten på arbejdende danskere

specielt haft et stort ønske om at man gjorde noget ved den temmelig høje og groteske beskatning af arbejdsgiverbetalt telefon efter vores opfattelse er det ikke et specielt forbrugsgode når det samtidig for de fleste er forbundet med at man står til rådighed uden for almindelig kontortid man kunne måske endda argumentere for at det for nogle

arbejdsgiverbetalt telefon

vi rigtig glade for at den nu afskaffes det var også

skibby var på talerstolen sagde han at det var den helt rigtige måde at lave skattelettelser på

tre forslag boligjobordningen hvor cirka

fri telefon hvor cirka fyrre procent af skatterabatten bliver snuppet af de ti procent rigeste

hurtigere udfasning af udligningsskatten hvor lidt over firs procent af skatterabatten bliver

skal spørge liberal alliance hvad er så den helt rigtige måde at lave skattelettelser på hvis vi skal se fordelingsmæssigt på det er det

gode skattelettelser det er sådan at de ti procent rigeste i danmark betaler næsten en tredjedel af alle indkomstskatterne de bidrager rigeligt

de ti procent fattigste bidrager ikke

ikke noget problem med jeg synes alle skal betale mindre i skat men her har vi nogle skatter som er ufornuftige skat på fri telefon det er ikke særlig fornuftigt at beskatte

det at man fjerner skatten vil jo også betyde at der er flere folk flere lønmodtagere som vil få en arbejdsgiverbetalt telefon det vil jo i meget højere grad være folk med lavere indkomster og dem under enhedslisten altså ikke at de også får del i det som nogle mener er

at beskatte folk der sparer ekstra meget op til pension

særlig fornuftigt selvfølgelig er der en sammenhæng mellem

høj indkomst og høj pensionsindbetaling men den er jo ikke en til en

har mere normale indkomster som vælger at lægge meget til side til deres pensionstilværelse og det synes vi ikke skal beskattes

omfordelingsmæssigt en særlig fornuftig måde at beskatte på så er der boligjobordningen og det er ikke nogen hemmelighed at det

de penge kunne bruges mere fornuftigt på at sænke nogle af de mere forvridende skatter

er den mest ideelle for liberal alliance altså er det her den helt rigtige måde at lave

udligningsskatten at vi er tættest på den fordelingsmæssige profil som liberal alliance gerne vil have eller er det

man kan også lige nævne at den ene procent jo faktisk scorer tredive

anskuelse den præmis vi bruger når vi ønsker at sænke skatter det er ikke noget med

et særligt ønske om at dem med høje indkomster

vi ser sådan på det at det er helt fornuftigt og retfærdigt at har man en høj indkomst betaler man mere i skat end hvis man har en lav indkomst selvfølgelig skal det være sådan men i danmark betaler man bare mere i skat når man har en høj indkomst i kroner og øre man

også procentmæssigt mere i skat og det synes jeg ikke er særlig retfærdigt jeg synes det retfærdige er at alle betaler en vis procentandel af deres indkomst i skat det er det retfærdige

sådan alle bidrager lige meget og det er også det mest fornuftige der er mange af de skatter vi har som simpelt hen samfundsøkonomisk

været på udvalgsrejser og har fået perspektiv på alle mulige forskellige områder

det var også på statens regning jeg gjorde det så det er jo forskelligt hvordan vi vælger at prioritere og så knokler jeg

på et andet tidspunkt det gav mening for mig og det har sikkert også givet mening for rigtig mange af mine kolleger der har været af sted og lært

gøre noget fornuftigt man behøver ikke

dybe tallerken hver gang der sker tit noget rigtig fornuftigt ude i verden

fordi vi er uenige i den fordelingspolitik der ligger bag omvendt må man også sige som også flere ordførere har været inde på

relativt små i omfordelingen og derfor er det måske ikke så voldsomt til gengæld er der også nogle er relativt store skal vi så sige at det er helt forfærdeligt at man giver

at vi bakkede op om en grøn boligjobordning for nogle år siden hvor vi mente

der var nok grønt i den til at

måske ikke var så enige i

det er fjollet at give den her skattelettelse jeg vil bare sige at

det her perspektiv jeg tænker at vi skal blive rigtig gode til også

få dem der er uenige med os i befolkningen og

det vi siger er fornuftigt for hvis vi gerne vil lave en grøn omstilling og gerne i det her lovforslag ville have haft mere grønt med i den boligjobordning der nu bliver permanent

været ude og lobbye bedre også over for regeringen i forhold til at man skulle fastholde de elementer

også i høringssvarene bliver sagt hvorfor fastholder man egentlig

eksempelvis armeret

jeg tror var nogle intelligente varmebesparende analyser som man heller ikke længere får det for altså hvis vi virkelig

gå med i den her aftale men det kan vi så ikke fordi vi overordnet set simpelt hen synes at vi på det her tidspunkt i danmark ikke har behov for at lave den her vækstfremmende

vi er et andet sted som flere af mine ordførerkolleger også

at det er et andet sted vi står i dag det er ikke det her vi har behov for og derfor

nej tak til hele lovforslaget

tror jeg at vi bare må sige

om skattelettelser som noget entydig godt

selv får tilbudt en skattelettelse eller en mulighed for at tjene ekstra penge så vil jeg næsten altid sige ja tak så jeg tror der i den grad er behov for at vi lægger nogle linjer her fra politisk hold

er sig selv man er nærmest og at man ikke har mulighed for at være sig selv nærmest hele tiden men derimod tænker på om vi har det sundhedsvæsen om vi har det

virksomhed herhjemme hvis det er det

jeg helt sikker på at så er man ligeglad med om man får fri telefon

nærmere jeg vil være enig med herre joachim b olsen i at der er mange der

hold da op hvor det presser folk der er ude på arbejdsmarkedet

vi siger nej tak til lovforslaget her

her er jo en del af regeringens finanslovsaftale med dansk folkeparti og derfor kommer det nok ikke som nogen overraskelse at vi i radikale venstre ikke støtter

spare på nogle af de allersvageste her i danmark og i verden i form af besparelser på kontanthjælp og ulandsbistand rigtig mange penge er også fundet ved at lave meget store årlige sparerunder på hele uddannelsessystemet lige fra erhvervsskoler til universiteter så giver man det jo så altså i skattelettelser på en måde som ikke skaber særlig mange nye job eller udvikling set med vores øjne skriger det til himlen at vores børn nu kan få en større børneopsparing uden at betale skat af renterne men til gengæld

de opleve at deres skoler deres erhvervsskoler deres videregående uddannelser bliver væsentlig forringet fordi der bliver sparet det synes vi er en helt forkert prioritering både på vores børns vegne men også

når vi så ser på de skattelettelser man man giver giver det simpelt hen for lidt når det kommer til job

spild af penge og jeg synes

handler allermest om rent ideologisk bare at sige at skatterne er blevet

men effekten i forhold til at skabe nye arbejdspladser er

boligjobordning som den så teknisk hedder

er det efterhånden rimelig godt belyst også af ministerierne selv at det ikke skaber særlig mange nye job fordi folk

er at få folk til at flytte deres forbrug fra for eksempel butikker og restauranter

byggevirksomheder det er selvfølgelig godt for byggevirksomhederne men samlet set giver det jo ikke nogen nye job

det samme med fri telefon og den her skattelettelse på pensionsopsparing det giver simpelt

udvikling og derfor synes vi at det er spild af penge og vi synes at pengene er fundet nogle steder hvor man gør de sociale problemer større både i danmark og verden og man skærer i vores

steenberg og velkommen til fru lisbeth bech poulsen fra socialistisk

for nylig på det her område i forhold til selvfølgelig boligjobordningen

i forhold til fri telefon og internet udligningsskatten

alternativet med til at lave den grønne boligjobordning

stadig væk var visse brancher der kunne

i forhold til vækst og beskæftigelse men jo i allerhøjeste grad for at få sat skub

gennemført forskellige tiltag og det står vi fuldstændig bag det grønne har man så valgt at tage fuldstændig ud af det her man har nogle elementer

jo som herre rune lund fra enhedslisten også har været inde på har en skæv fordelingsprofil

at få sat gang i energirenoveringer og det står vi også på mål for

ikke har nogen miljø eller klimaeffekter men som i den grad kommer de mest velstillede til gode og det samme kan man sige om børneopsparingen hvem er der får glæde af at beløbsgrænsen bliver hævet

de her penge til side til deres børn og

privatisere noget af den velfærd som har været offentlig nemlig hvor man siger

hamrende skæv rent fordelingspolitisk og sådan er det skridt for skridt

det på bilområdet i forhold til registreringsafgiften den politik regeringen fører

har

vi sikre sammenhæng i indtægter og udgifter det er fuldstændig rigtigt men det er da et klokkeklart politisk valg hvad man så vil bruge vores penge til og der synes vi altså det er rigtig ærgerligt på linje med de radikales ordfører

samtidig ser at der er daginstitutioner hvor der er alt for få pædagoger til børnene at

bliver renoveret osv under den overskrift at der ikke

inde på hvor skæv fordelingsprofilen netop er på hvert enkelt område og det skal jeg ikke gentage

det her sammensurium af forskellige

synes altså det er en trist udvikling vi er

vores offentligt ansatte i vores daginstitutioner i vores skoler og i stedet for bruger pengene på dem der i forvejen

lovforslaget er jo som flere har været inde på

en udmøntning af finanslovsaftalen mellem regeringen og

et rigtig godt lovforslag det første som jeg vil nævne er den her permanentgørelse af boligjobordningen

giver mulighed for for eksempel at få udført serviceopgaver i hjemmet det kan være noget som rengøring eller børnepasning eller lignende

det vil være med til at give et større overskud i familierne og bedre mulighed for at familierne kan prioritere deres tid samtidig med at ordningen også skaber nogle jobs til nogle som måske ellers ikke er på arbejdsmarkedet i dag eller nogle som måske den vej igennem kan få fodfæste på arbejdsmarkedet et andet vigtigt element i lovforslaget

loftet for hvor meget man må indbetale er ikke blevet reguleret siden nitten ni og halvfems

værdien af indskuddene gradvis blevet forringet i samme periode

faldet meget og det betyder at fordelene ved at spare op til sine børn og børnebørn er blevet gradvis udhulede så fra konservativ side er vi rigtig godt tilfredse med at loftet bliver fordoblet så forældre og bedsteforældre får bedre mulighed for at spare op

vi synes det er urimeligt og bøvlet for medarbejdere som udviser

netop at have en arbejdsgiverbetalt telefon altså at de så står til rådighed for arbejdsgiveren

på skæve tidspunkter det giver bøvl hvis man unødigt skal gå rundt med to telefoner eller er nødt til

og det er med til at reducere medarbejdernes ønske om at være fleksible

gjort at mange arbejder på både arbejdspladsen og hjemmefra og på vej til og fra arbejdspladsen

i danmark har vi brug for den fleksibilitet og vi har brug for nogle som kan og vil arbejde fleksibelt

lykkeligt synes vi at vi nu får afskaffet den her ekstra beskatning på et i virkeligheden

om det her forslag jeg tror det var venstres ordfører

lidt finanslovsdebat i det det hilser jeg velkommen

min besvarelse som udgangspunkt holde mig til

spørgsmål der vedrører finansloven skal jeg

forsvare den fremragende finanslov som regeringen har indgået med med dansk folkeparti tak for

vil skabe glæde hos rigtig mange danskere

arbejdsmarkedet lovforslaget udmønter nemlig de skattelettelser på personområdet som blev aftalt med

for to tusind

danskere jeg er tilfreds med at vi dermed giver skattelettelser ikke til en

velhavende gruppe som herre rune lund var inde på men en bred gruppe

boligjobordningen permanent

vil det fortsat være attraktivt at energirenovere boligen og etablere velfungerende bredbåndsforbindelser vi hjælper ansatte der af hensyn til skatteregler skal gå rundt med to mobiltelefoner en til arbejdsrelaterede samtaler og en til private samtaler ved at skattefritage fri telefon

slipper så for skatten og får dermed en skattelettelse det er en skattelettelse til en stor del af befolkningen som er ude på arbejdsmarkedet det er grundlæggende meget godt at sænke beskatningen af

det er forhåbentlig at folk arbejder lidt mere det medfører skattelettelser for

bedsteforældres muligheder for at give børn eller børnebørn en god økonomisk start på det selvstændige voksenliv ved

øge beløbsgrænserne for børneopsparing som ikke har været reguleret i i mange år endelig giver vi også til sidst en skattelettelse til

hvis jeg skal forholde mig lidt til den kritik

det her er en udmøntning af en finanslov hvor

de fattige og giver til de rige

som man man hører gang på gang fra venstrefløjen hvis man læser den samlede finanslov og

at der er flere penge og også ganske mange flere penge

centralt område og der er penge til

at sænke skatten på udvalgte områder blandt andet de initiativer der

så billedet af at regeringen

tager fra de allermest udsatte skubber dem ud i armod og i den sociale massegrav man kan nærmest høre villy søvndal da han var på sit højeste

i en efterfølgende regering og

vk regerings økonomiske politik

social massegrav at det

var et valg mellem velfærd og skattelettelser

at sænke skatten så kan man diskutere

skal sænke skatten legitime politiske diskussioner men men billedet af at man ikke både kan sikre et ordentligt fundament under velfærdssamfundet og bedre velfærd

man bruger fire hundrede million

oven i det milliardbeløb regeringen

til den kritik der kommer fra fra venstrefløjen

permanentgør vi nu jeg havde gerne set en boligjobordning der i

i øvrigt det regeringen spillede ud med vi har forhandlet en god boligjobordning sammen med dansk folkeparti

jesper petersen var inde på at socialdemokraterne

konjunkturredskab som ligger i værktøjskassen

i hvert fald ude over den her zigzagkurs

to år og så skal den forsvinde igen

vi fået en permanentgørelse og derfor håber jeg også

man selv om man er modstander af ordningen

skulle skifte for vi har brug for for ro om

boligjobordningen er med til at begrænse sort arbejde så kan man diskutere nogle af de undersøgelser der ligger og jeg mener at det er utvivlsomt

når det handler om den håndværksmæssige del er der mindre empiri for det jeg er personligt af den opfattelse

på den håndværksmæssige såvel som på servicedelen er med til at gøre sort arbejde hvidt

ordningen som jeg vil fremhæve her til sidst handler også om troværdighed

ville permanentgøre

ville de selv samme politikere der nu kritiserer os for at indføre ordningen kritisere os for at

løbe fra vores valgløfte og på den måde er vi lidt fanget og

det gør vi med det her forslag og det er jeg som venstremand og

skatteminister på vegne af hele regeringen naturligvis glad for nå

skulle komme sådan brede dele af befolkningen

det her det kan man tydeligt se af de svar som skatteministeren har givet til mig

som jeg forstår enhedslistens skattepolitik ønsker man

næsten per definition er imod ethvert

fra regeringen hvor man letter skatten på noget eller indfører et fradrag hvis man endelig skulle gå med til noget er

jeg efterladt med det indtryk at de eneste enhedslisten kunne acceptere af skattelettelser er nogle hvor de er målrettet en

lavindkomstgruppe hvis man kun giver en målrettet skattelettelse der kommer man i den situation at det er meget svært at lave en skattelettelse der gør samfundskagen større

at lette skatten generelt det betyder typisk at

hvis man letter en skat i procent så

ikke grund til at anfægte men men hvis man angriber det på en anden måde

man også sige at halvdelen

er så pilskævt som det fremgår af de svar som skatteministeren har givet men men det er rigtigt at vi ønsker

giver mennesker der tjener lidt flere penge mellem hænderne

så vil det resultere i et negativt arbejdsudbud og dermed et samfundsøkonomisk minus det er jo en absurd regnemaskine som regner på den måde den er

til dem der tjener mest og

økonomiske politik på det understreger bare hvad det er for en regnemaskine som der bliver regnet

at fortælle hinanden er jo at alting er et skøn

bruger al vores politiske tid og kapital på at diskutere regnemetoder så når vi aldrig til den politiske diskussion så derfor tror jeg grundlæggende at det er meget fornuftigt

også tage en diskussion omkring det men man skal passe meget på med ikke at politisere måden man regner på i forhold til rune lunds kritik af finansministeriet

er andre på højrefløjen og også i mit eget parti der kritiserer finansministeriet for ikke at regne med høje nok dynamiske effekter

mellem en kritik fra højrefløjen og fra venstrefløjen

sige at vores samfund falder sammen hvis man gennemfører de her ting i stedet for at gøre

er man vil vil bruge midler på og hvordan man skal opkræve dem

er nogle politiske ting

når det drejer sig om at der kommer flere ældre og flere børn oversat til dansk

opgaverne vokser også i forhold til at der bliver flere børn som vi skal have nogle gode daginstitutioner til

vil bare bede skatteministeren om at bekræfte at man

en milliard kroner af råderummet når vi taler om boligjobordning

telefon og internet som man ikke længere skal beskattes af selv

hvis vi får løst integrationsudfordringen og får stoppet tilstrømningen hvilket regeringen har leveret på

selv med den finanslov den skatteaftale vi har lavet

som flere penge til til ældre og

det afspejler finansloven også og det synes jeg

stramme kommuneaftaler og tager penge fra kommunerne og så giver man

i stedet for kommunerne der er

men det er jo rigtigt nok at der ud fra det samlede økonomiske råderum der er

med befolkningsudviklingen det er bare ikke regeringens politik altså regeringens politik er jo kun at afsætte det halve

ligget for længe med den samme ble eller at der

regeringen har et ønske om at

vi være tilbageholdende med så hviler det på sådan en en grundforudsætning om at det vi lever af

det er den private sektor der finansierer vores velfærdssamfund vi vil gerne bruge nogle penge på gode vilkår for private jobs og jobskabelse i det private fordi det fremtidssikrer

om at vi skal gøre samfundskagen større

gør samfundskagen større bliver vi rigere og så bliver der også på sigt flere penge til til velfærd så

hundrede og fire og halvfjerds er jo en udmøntning af en aftale om erhvervs og iværksætterinitiativer som regeringen har lavet sammen med os

og radikale venstre

man går fra at kunne få ti procent af sin årsløn til tyve pct vel at mærke hvis firs procent af medarbejderne får

så udvider man dis ordningen så den også omfatter andre skibe end

er der et punkt om at man afskaffer registreringsafgiften for skibe i danske skibsregistre det er jeg også sikker på

får flere skibe med dansk flag og det er ganske glimrende

så er der en ting som er kommet med i

det er det her med sømandsfradraget som ændres så det begrænses til søfolk som arbejder på danske eller udenlandske skibe som er registreret i eu eller i eøs

klart og tydeligt det er så rart nok at ikke er en del af den her aftale men at det så er kommet med i forslaget

simpelt hen et fradrag for de sømænd som arbejder på skibe som ikke er under de her flag

når man er dansker og bor i danmark så

samme fradrag men det kan jeg så forstå

i hvert fald noget vi vil spørge ind til fra dansk folkepartis side for det

så har jeg yderligere et spørgsmål det har

tage med på vegne af

vi har haft nogle problematikker med folk der arbejder

at vide at man skal betale et forhøjet børnebidrag

ikke gøre mig klog på det er jeg sikker på at fru susanne eilersen er

har i hvert fald lovet at stille et spørgsmål om det så det kan ministeren også

finde ud af umiddelbart støtter vi selvfølgelig

det som det allerede har været nævnt

regeringen dansk folkeparti og

ændringer vil gøre det nemmere og billigere at drive erhverv inden for søfarten danmark er jo en af verdens førende søfartsnationer det vil vi fortsat

og derfor er det vigtigt at vi har nogle initiativer som både kan fastholde og udvikle vores position og

at have fokus på det så afskaffer vi registreringsafgiften for skibe i det danske skibsregister det vil reducere omkostningerne for rederierne ved at vælge at sejle under dansk flag og derved tiltrække nye skibe fra både danske og udenlandske rederier og dermed øge de maritime aktiviteter i danmark

justerer vi også reglerne for sømandsfradrag

kun omfatter søfolk der arbejder om bord på skibe med hjemsted i eu og

så indeholder

aktieindkomstbeskatning fra ti til tyve

at forbedre virksomhedernes mulighed for overlevelse særlig i opstartsfasen

kan det tit være svært at finde finansiering til at give en tilstrækkelig attraktiv løn til at tiltrække de kapaciteter der

foreslås det at procentgodtgørelsen ved udbetaling af overskydende skat nedsættes og at renten ved opkrævning af personers skat ændres

række forskellige elementer det første er en forhøjelse af grænsen for tildeling af medarbejderaktier til

fra ti procent af årslønnen til tyve procent af årslønnen under forudsætning af at mindst firs procent af virksomhedens ansatte får tilbudt

med de foreslåede regler der ligger i lovforslaget

selskab således kunne tilbyde medarbejderne aktier køberetter til aktier tegningsretter til aktier uden indkomstbeskatning af den ansatte til en værdi svarende til mellem ti og tyve procent af årslønnen

af selskabets ansatte bliver tilbudt den pågældende

vil så også være sådan at selskabet endvidere fortsat

svarende til maksimalt ti procent af årslønnen det vil altså sige at forslaget udvider selskabers mulighed for at benytte medarbejderaktier til at aflønne deres medarbejdere det koster fem og tyve million kroner om

og den udgift kommer jo ved at løn bliver konverteret til medarbejderaktier som ikke bliver indkomstbeskattet i stedet vil man blive aktieavancebeskattet

beskatning af aktieindkomst er jo lavere end personlig indkomst den er syv og tyve procent eller to og fyrre procent

det vil jo så være sådan at højtlønnede hvis det går godt med aktierne vil få sig en klækkelig skattenedsættelse vi ved at det typisk er de højestlønnede der får tilbudt aktier det forsøger lovforslaget at løse ved at man såfremt man aflønner med mere end ti

men der er nok stadig væk tyve procent på gulvet som vil blive forbigået i det her og derudover

vil dem der tjener mest i et firma også kunne erhverve sig flest medarbejderaktier med den skattefordel der er knyttet hertil tyve procent af ottehundredetusind

er jo for eksempel mere end tyve procent af firehundredetusind kroner

også skattemæssigt og det kan vi selvfølgelig ikke støtte så er der tale om en udvidelse af dis ordningen

fra enhedslistens side at vi jo ikke som sådan er imod dis loven men vi er imod lovens § ti stykke to og tre som forhindrer danske faglige organisationer i at repræsentere og forhandle for søfolkene om

på de dis flagede skibe og der er i

det er den såkaldte færge dis som betyder at færger mellem danmark og sverige tyskland norge og england

omfattet af dis men med adgang til for de danske faglige organisationer at forhandle overenskomster for

at have fået sikret at § ti stykke to og tre i dis loven ikke skal være gældende for denne dis udvidelse som der er tale om her i forhold til specialskibene altså at det vil være muligt at forhandle overenskomster

som kommer fra erhvervsministeren

det er på vej for de

to ting hænger jo meget sammen i vores optik og

noget vi har overset men det er noget som

hvert fald vil forfølge så er

at afskaffe registreringsafgiften for skibe i danske skibsregistre det er måske ikke de store penge der er tale om men vi er ikke tilhængere af det hvorfor skal vi medvirke til en billigere adgang til et skibsregister vi sådan set i grunden ikke er den stor fan af og hvorfor skal rederierne slippe billigere endnu en gang

to sidste elementer handler det ene om opkrævning

sådan set godt støtte i det omfang det tilskynder til at

det femte og sidste element nemlig begrænsningen af sømandsfradraget

til søfolk som arbejder om bord på skibe med hjemsted i danmark eller i andre

for det her fradrag og som nu vil kræve at det skal sættes

hvad er den præcise argumentation

også under andre flag længere end danmark har været medlem af

her i og med at beløbet for langfarten netop blev sat op i to tusind og elleve til ethundrede og femtusind kroner som en del af forliget omkring udvidelsen af adgangen til at anvende ikkedanske

meget kritiske høringssvar her så skatteministeren må godt lige gå lidt dybere ind i

der ligger nogle politiske aftaler omkring det her der er måske noget

forslaget her

gennemfører en række elementer fra erhvervs og iværksætteraftalen på skatteområdet det drejer sig om endnu bedre muligheder for tildeling af medarbejderaktier en udvidelse af dis ordningen en afskaffelse af registreringsafgiften for skibe i danske skibsregistre og så forhøjer forslaget renten for ikke at have forskudsregistreret korrekt vi synes særlig det er positivt at der gives gode vilkår for at tildele medarbejderaktier det kan være rigtig vigtigt for især iværksættervirksomheder at man har den her mulighed hvis man ikke har en stor likviditet og har brug for højt specialiseret arbejdskraft kan det være en rigtig god løsning at kunne tildele en del af lønnen som en andel i virksomhedens indtjeningspotentiale vi synes samtidig

det var jo vores egen skyld kan man sige for vi havde nogle ønsker

til pakkens indhold som ikke kunne honoreres umiddelbart

en bredere aftale her og havde klippet en

ros til regeringen for at være kommet med en

området som vi så kan være uenige i jeg var mere stålsat i forhold til at sige at

var imod før vi lige fik gået tingene godt igennem her de sidste par dage

konkrete lovforslag jeg tror stadig

der er en del af den statsstøtte

til skibene og rederierne som vi ikke helt kan

de de støtteordninger man lavede

men da jeg gik mine svar tilbage

vi havde sagt okay det kunne vi måske godt bide i os hvis det andet så fornuftigt nok ud

større erhvervsvirksomheder der får mulighed for at benytte sig

i flere af høringssvarene at der er bred enighed om

medarbejderaktierne selv om der bliver skabt en øget ulighed ud fra det kunne jeg forestille mig men vi tror så meget på iværksætteriet som drivkraft og

det vil vi godt stå på mål for alligevel

om dis aftalen rent faktisk er lige så næsten rosenrød i de

men vores vores modstand

hen var enormt skæv altså en helt skæv omfordeling i

vi gerne ville i samfundet på trods af

men vi synes at man har nærmet sig

der er sådan en åben og lidt søgende tilgang til lovforslaget

det her med at sige sige at det er sorte arbejdspladser

den grønne offshoresektor altså vindmøller på havet

så vil jeg egentlig anbefale det fordi vi så

med medarbejderaktierne i forhold til at der så åbner sig

præcis er som herre jesper petersen siger men ja det ville da være fint at kunne gå med når vi nu ikke har så store problemer med medarbejderaktieordningen det er jo ellers

en ulighedskabelse og en forfordeling fordi en række medarbejdere normalt

det her nogle skattetiltag som vil være med til at skabe udvikling og job i modsætning til til det lovforslag vi diskuterede før det her derfor er vi glade for at være med i den politiske aftale som ligger bag lovforslaget og jeg vil gerne benytte lejligheden

til at takke regeringen og dansk folkeparti for

samarbejdet om om de her initiativer vi synes det er en god idé

det kan være med til at fremme iværksætteri og det kan også være med til at fremme at medarbejdere er med til at eje virksomheden og dermed også får

det overskud der kan opstå når en lille virksomhed forhåbentlig vokser sig større for en lille iværksættervirksomhed kan det være en del af lønpakken så man kan tiltrække dygtige mennesker til virksomheden det kan være at man til at starte med ikke kan give så høj en løn men så kan man

medejerskab af virksomheden og så kan den

det overskud der kan komme hen over årene hvis virksomheden vokser

synes vi er en god mulighed for at få skabt nye virksomheder og også få skabt udvikling i nogle af de nye virksomheder der er

store tilhængere af at vi får flere skibe ind i det der hedder dis ordningen altså en attraktiv skatteordning

og derfor er jeg ikke enig i at

arbejdspladser en stor del af den følgeindustri der er kommet fordi vi har været forrest med havvind i danmark

være en god idé at også de skibe kommer under dansk flag

kan få danskere på skibene og

blive vedligeholdt i danske havne så

det kan måske også være med til at nogle virksomheder kunne finde på at byde på havvindmølleparker i andre lande og så kunne det være at aktiviteten foregik ud fra eksempelvis esbjerg havn eller et andet sted som som har været dygtige til det

det sidste som herre andreas steenberg

er jo heller ikke det herre henning hyllested siger der hvor vi bare tror i radikale venstre at fremtiden ligger

er jo at gøre nordsøen til et område hvor vi har endnu mere havvind det er i hvert fald

gasforretningen stille og roligt er under afvikling jeg tror at det er i to tusind og fyrre jeg fald huske at herre henning hyllested og jeg har lavet en togfond på et tidspunkt og der regner man jo med

i i to tusind og fyrre så tror

en udmøntning af den erhvervs og iværksætterpakke som vi indgik

rigtig godt lovforslag det jeg først vil nævne

som vi er rigtig glade for i det konservative folkeparti er selvfølgelig at det er lykkedes at få udvidet dis ordningen sådan

at danske søfolk fremover bliver mere attraktive for eksempel i offshore sektoren i nordsøen det kan være inden for specialskibe oliegas eller i offshore vind eller eller andre specialskibe det er simpelt hen rigtig rigtig vigtigt at vi har gode vilkår for vores søfolk

er vigtige hvis vi skal bevare danmarks position i maritime branche

og eksporterer for over to hundrede milliard kroner årligt mange af de kompetencer der er brug

underleverandørerne udvikles på havet

vil risikoen være at danske søfolk gradvis vil blive udkonkurreret af

den landbaserede del af branchen også kunne se frem til at vigtige kompetencer forsvinder til udlandet

er udvidelsen af dis ordningen rigtig rigtig vigtig et andet element i lovforslaget vedrører også vores maritime branche og det er afskaffelsen af registreringsafgiften for handelsskibe når man registrerer dem i det danske skibsregister det er vigtigt at danmark

forbliver en attraktiv

danske og udenlandske rederier ikke kun fordi dannebrog er det smukkeste flag at hænge ud agter på et skib men også fordi det medvirker til at koncentrere kompetencerne

for det maritime område omkring danmark i dag er danmark den trettende største søfartsnation

men jeg synes også at vores ambitioner skal række til mere end det så med den lempelse som vi har aftalt at gennemføre her med registreringsafgiften så har det allerede betydet at flere

indflage skibe i det danske skibsregister for eksempel har mærsk valgt at indregistrere nogle specialskibe og lauritzen har også siden offentliggørelsen

under dansk flag så det er jo supergodt og et tegn på at

større volumen der kommer i det danske skibsregister jo flere muligheder får vores søfolk også for

forskellige skibe og dermed også udvikle nogle forskellige kompetencer inden for branchen som vi kan gøre gavn af til at udvikle

også noget som det maritime vækstteam har peget på i de anbefalinger som de

og det er jo egentlig godt kan man sige at et flertal

forhåbentlig vedtager det her lovforslag

medarbejderaktier som også har været nævnt af flere og det er

man kan forestille sig i forbindelse med en startup

kompetencer med medarbejderaktier

kan tiltrække noget kvalificeret arbejdskraft til at starte op med det er tit de udfordringer som startup virksomheder står med

svært at tiltrække kvalificeret arbejdskraft eller

særlige kompetencer og der kan den her aflønningsmetode

supergodt hvis det her så fører til at det så rent faktisk er danske søfolk der bliver beskæftiget på de der specialskibe men men det var jo den samme argumentation man brugte i sin tid da man skabte dis registeret tilbage i nitten otte og firs det var jo nøjagtig den samme

ville sikre danske arbejdspladser men det er jo gået stik modsat der er jo på det vi kalder langfart

tilbage der er slet ikke nogen på dækket

maskinmestre og der er såmænd også nogle navigatører om end opgivelsen af nationalitetskravet i sin tid også betød

set enig med spørgeren i jeg tror at løsningen

danske søfolk går ledige nogle er gået i land og andre er til søs stadig væk

de arbejdspladser der er men det er jo ikke sådan at der er en stor ledighed

der igennem alt for lang tid er blevet uddannet for få så jeg tror

at få styrket de danske kompetencer inden for

det maritime område også ude blandt søfolk

flere og få gjort det danske skibsregister bredere få en større portefølje af skibe ind i det danske skibsregister

jeg er godt der er lidt det problem at at det jo

rederierne der selv sidder på de der uddannelsespladser

men okay jeg er helt enig i at der skal uddannes

at der gør dis jo ingen forskel der er ikke er ikke nye job i dis i sig selv tværtimod har udviklingen siden nitten otte og firs vist at det er der ikke så kan man sige

tage beskæftigelse på skibe under fremmed flag

her er man så et andet sted i lovforslaget i færd med at beskære det

henning hyllested i at det her ikke skaber danske jobs det

mere attraktive som arbejdskraft hvis de kan gå ud og konkurrere på nettoløn i stedet for bruttoløn så alt andet lige

flere jobs men danskerne får bedre adgang til de jobs i og med at de kommer på en nettoløn de bliver billigere i

til det her med begrænsning af sømandsfradraget

set den frustration som som flere har nævnt her i dag fra talerstolen

det et krav fra eu jeg tror at skatteministeren vil redegøre nærmere for detaljerne

forventningens glæde jo den største men jeg vil dog prøve at leve op til det der er efterspurgt nemlig at redegøre for det

fra efteråret som regeringen lavede med dansk folkeparti og de radikale og det er jo kun glædeligt at flere vil stemme for

har været grundlaget for vores velstand og for vores velfærd regeringen har et ønske om at gøre samfundet rigere gøre samfundskagen større og det gør vi ved at sikre gode vilkår vækst

arbejdspladsskabelse i det private erhvervsliv og derfor er det helt centralt at danmark har

tildele medarbejderaktier det giver som en række ordførere også

inde på en mulighed for at motivere aflønne og dele ejerskabet af en virksomhed med

som de ansatte og særlig

udvikle virksomheden og vækste virksomheden

det været efterspurgt at vi har gode fornuftige og rimelige vilkår for medarbejderaktier

som ligger her og de udvidelser der ligger i det vi vil forbedre vilkårene for medarbejderaktier yderligere i den kommende folketingssamling

yderligere lempelser af muligheden for

af medarbejderaktier til nye små virksomheder som det

et andet eksempel er udvidelse af dis ordningen hvor vi i

at udbygge vores position som

det er et vilkår at det skal være attraktivt for søfolk at arbejde om bord på danskflagede skibe i stedet for at sikre at danskejede skibe sejler under et flag der ikke

skal vi være konkurrencedygtige så ikke bare danskejede skibe men også udenlandsk ejede skibe ønsker at sejle under under dansk flag derfor udvider vi nettolønsordningen for søfolk det der kaldes dis ordningen så ordningen fremover også kan anvendes af søfolk der arbejder ombord på en række specialskibe det er ændringer

matche lignende ordninger som udbydes i nogle af vores nabolande

styrker den danske offshoresektors konkurrenceevne på det globale marked hvis vi ikke lavede de her udvidelser ville vi ikke kunne være konkurrencedygtige i forhold til den globale konkurrence der er på det maritime område samtidig afskaffer vi registreringsafgiften for alle skibe i det danske skibsregister afskaffelsen bidrager til at flere

indflaget til at sejle under dansk flag samlet set

bidrager initiativerne i lovforslaget til at understøtte et stærkt erhvervsliv og det er som jeg sagde indledningsvis en

aftalen lægger vægt på at en udvidelse af dis

sker på baggrund af en overenskomstaftale mellem arbejdsmarkedets parter

regeringen har derfor i regi af erhvervsministeriet og erhvervsministeren opfordret arbejdsmarkedets parter i det der hedder dis kontaktudvalget til at finde en løsning som sikrer danske arbejdsvilkår på de skibe der bliver omfattet af en udvidelse af dis

regeringen har modtaget et forslag til en lovbaseret løsning som parterne i dis kontaktudvalget bakker op om

regeringen vil derfor se nærmere på forslaget

det med aftalepartierne og det er min og erhvervsministeren forventning at et lovforslag til sikring af arbejdsvilkårene vil blive fremsat i folketingets åbningsuge i efteråret efter

i høring så det skulle gerne besvare

blandt arbejdsmarkedets parter i dis udvalget

i folketingssalen i næste samling så er der spørgsmålet om de her stramninger som blandt

søfolk og det er sådan og det var de konservatives ordfører også inde på at at dis ordningen er statsstøtte der findes

hvis man bliver dømt for ulovlig statsstøtte

og det vil ikke bare ramme den danske stat men også nogle

holde os inden for hvad der er lovligt og derfor er vi jo i dialog med kommissionen reglerne i forhold til statsstøtte på

hvor der er lidt mere fleksibilitet men kommissionen har sagt meget klart nej til nogle af de ting vi har ønsket og derfor er der jo samlet set nogle udvidelser

i lovforslaget der ligger her med specialskibe men men altså også nogle stramninger

tillade og hvis vi fortsætter med det

i høringssvarene at det er den maritime sektor enig med regeringen og aftalepartierne i og derfor

til det tilsagn ministeren giver jeg fornemmer at

faglige rettigheder og muligheder at fagforeninger og

egentlige forhandlinger og drøftelser om

på den måde kan have en kontakt med branchen og sige i må forliges og blive enige om hvordan vi kan gøre det her

og så vil vi godt politisk arbejde med det har de leveret på

positivt på det man plejer at have

ligesom kan lede i retning af at vi kan være sikre på at det faktisk kommer til

forestille mig andet men altså vi skal selvfølgelig drøfte det med aftalepartierne som jeg forstår det foregår det i regi af erhvervsministeren men det er min klare forventning at det

men på tror jeg erhvervsministerens

men hvis der er enighed i dis kontaktudvalget

det jeg ikke kunne svare helt klart på før om

fortsat er lovligt at give forhøjet sømandsfradrag til danske sømænd

i i tredjelande risikerer at skulle tilbagebetale ulovligt modtaget statsstøtte

her område det det er danske rederier og rederiforeningen af to tusind og ti og metal søfart har fundet frem til

er sådan en undtagelsesbestemmelse fra

man kunne undre sig over at lovforslaget skal vente helt helt til den nye samling når det er så konkret

selvfølgelig se på og drøfte der må jeg bare

er det ministeren kan sige når det ligesom ikke er på hans område hans

at der er en aftale arbejdsmarkedets parter imellem

sikre en hurtig afvikling af lovforslaget skal jeg svare kort på spørgsmålet og det korte svar

tager et forbehold

dis udvidelsen som jo er så vigtig for branchen som den giver udtryk for

og falder med om man får

her undtagelsesbestemmelse så så det er nok så vigtigt

en kritik af at man jo faktisk mener at regeringen løber fra en politisk aftale elleve det var også noget af det vores ordfører

mod at man så fik det her forhøjede

jeg hører ikke at der ligger noget om at

indføre nationalitetskravet hundrede procent igen

opretholder nationalitetskravet så det vil jeg

politisk aftale fra dengang

så voldsomt begreb som den sorte energi det blev der så reageret på

kunne forstå at der egentlig også

mange behagelige

ved det her lovforslag der vil jeg bare

bæredygtighed det er vel en vækstfremme hvilket også er helt okay

andet i nordsøen og generelt vores arbejde i rederi og skibsindustri i nordsøen og

jeg går op i at vi får sikret en vækst

hensyntagen til miljø natur

som mærsk så har de nogle skibe som selvfølgelig sejler på fossilt brændsel men er langt

giver til at man fragter en container med et skib

i front i forhold til til brændstofeffektivitet det

som herre henning hyllested stillede og som jeg ikke synes at

man indførte en regel om at det efter to tusind og elleve kun behøvede

eu regler selv om der fortsat er noget uklarhed om det så vidt

sig vil skatteministeren indkalde til nogle forhandlinger og drøftelser

man kunne jo lave en tilbageførelse af reglen

detaljer er inde i det hjørne af diskussionen

har fyldt så meget under forhandlingerne det kan herre rune lund jo ikke vide al den stund regeringen har forhandlet særlig med dansk folkeparti

radikale venstre som indgået aftalen med men jeg

et relevant spørgsmål jeg jeg synes ikke helt

og og hvis det viser sig

jeg kan høre at socialdemokratiet er utilfredse jeg kan høre at dansk folkeparti er utilfredse og hvis vi tæller enhedslisten med

debatten i dag jamen så er vi jo tilbage til at i og med det indgik som en del af en samlet pakke

må andre dele af den aftale jo også være til debat herunder spørgsmålet om

skibsførere

er logikken så jeg synes da skatteministeren skal gå tilbage til regeringen og sige at der er

ikke mere at foretage i dette møde ud over at sige tak til alle for dagens indsats i folkestyrets tjeneste folketingets næste møde afholdes i morgen onsdag den fjortende marts to tusind og atten